er det ved kongelig resolution af fireogtyvende april to

og tretten bestemt at ledelsen af de under miljøministeriet hørende forretninger fra og med den første maj to

til og med den enogtredivete juli to

blive overdraget til handels og investeringsminister pia olsen dyhr

vil fremgå af folketingstidende

af folketinget liselott blixt med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om gratis hpv vaccination til kvinder født i årene

samtykke som givet

og tretten på grund af graviditet og fødsel hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som

at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tredivete april to tusind og tretten i anledning af ida aukens orlov da første og anden stedfortræder begge har meddelt at de er forhindret i at indtræde under denne orlov

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

om det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget

ønsker nogen at udtale sig herre jørgen arbo bæhr som ordfører for enhedslisten og

elleve et danmark der står sammen fremgår det at regeringen vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden så vidt så godt der burde ikke være nogen ko på isen når enhedslisten alligevel har valgt at fremsætte dette beslutningsforslag er det fordi vi er blevet i tvivl om hvad regeringen egentlig vil når det kommer til at øremærke barsel til mænd alt for længe har regeringen tøvet på dette område førstebehandlingen af beslutningsforslaget viste at selv om enhedslisten kunne glæde sig over nogle få positive tilkendegivelser fra regeringspartierne og ministeren

der henvises alene til et igangværende udvalgsarbejde

jo læst betænkningen vedrørende dette beslutningsforslag og jeg undrer mig over de andre partiers bidrag selvfølgelig

kan man konstatere at de borgerlige partier ikke går ind for ligestilling når det handler om barselsorlov som jo

handler om ligeløn og ligestilling

for eksempel handler om lighed i alderdommen men det mest underlige

jeg citerer derfor har beskæftigelsesministeren nedsat et udvalg med repræsentanter for lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer og øvrige interessenter som skal afdække og analysere relevante problemstillinger med henblik på at sikre det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for en ny barselsordning hvad betyder det jeg bliver nødt til at

jeg ikke forstår regeringspartiernes bidrag til betænkningen det er sort snak for mig

præcis det samme som allerede står i regeringsgrundlaget

et lovforslag inden den første juli men spørgsmålet er om regeringspartierne vil udsætte lovforslaget til den første august den første september eller til den første oktober så synes jeg man skal komme op og sige det

vil godt prøve med en sukkerknald for at lokke regeringen ud af hullerne er de enige med mig når jeg prøver at lokke dem til at stå på deres eget regeringsgrundlag hvornår vil de gennemføre forslaget om en øremærket barselsorlov til gavn for såvel mænd som kvinder og børn jeg synes at svaret blæser i vinden

være hvis ordførerne kom herop på talerstolen og gav deres egne meninger om dette ligestillingsforslag

til kende eller putter de sig bag deres

det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet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

ønsker nogen at udtale sig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

forhandlingen er åbnet herre lars

udnytte mulighederne da vi for få måneder siden indgik en aftale om solcellerne på private husstande blev vi også enige om at give mulighed for større anlæg

ny ledning hen til et tredje anlæg på yderligere fire hundrede

tankegangen bag det daværende forslag og det er det som vi retter op

ligger på bordet det kan vi i venstre støtte men afgørende for os er også at der bliver lavet en rimelig overgangsordning således at de mennesker der har investeret i tillid til daværende regler

og det må jo være i forhold til hvornår lovforslaget er fremsat

vedvarende energi og derfor indførte vi i december to tusind og tolv en tilskudsordning der skulle sætte gang i udbredelsen af solceller ved at betale ejeren af nyetablerede solcelleanlæg en forhøjet pris for den elektricitet som solcellerne producerer meningen med ordningen er at den skal bidrage til at

kan blive selvforsynende ved hjælp af solceller og etablering af solceller er en vigtig del af fremtidens samlede energiløsning i danmark og derfor også et væsentligt bidrag på vejen frem mod et grønnere danmark

solcelleanlæg som producerer langt mere elektricitet end husstanden forbruger

det lovforslag vi behandler i dag skal sikre at støtten til etablering af solcelleanlæg gives til projekter hvor hensigten er at den enkelte husstand bliver selvforsynende lovforslaget skal sikre at man ikke kan få støtte hvis man bare er ude på at drive en forretning

ende kommer til at være betalt af skatteyderne

penge kunne være anvendt langt mere effektivt i den grønne omstilling hvis de blev brugt på billigere vedvarende energikilder end netop solceller da vi udformede ordningen forsøgte vi at forhindre at der blev etableret for store solcelleanlæg

til anlæg med en produktionskapacitet på max fire hundrede

venstres ordfører også var inde på ved at dele solcelleanlægget op i moduler så man har flere gange

stående ved siden af hinanden så den

samtidig har interessen for at etablere de store solcelleanlæg været betydelig større end forventet på grund af de stordriftsfordele og økonomiske gevinster der er forbundet med de store solcelleanlæg derfor er der behov for at vi

behandler i dag hvis tilskudsordningen skal tjene

egentlige formål som altså er at solcellerne skal bidrage til den grønne omstilling men på en måde så en husstand får dækket den el

er der altså billigere vedvarende energikilder end

jeg skal med de her bemærkninger sige at socialdemokratiet tilslutter sig

der blev indgået i november mellem de fleste partier her i folketinget om

som man jo må indrømme hen over efteråret sidste år

nået frem til en situation hvor det har vist sig at den ordning der blev skruet sammen tilbage i november

ordningen under visse omstændigheder kan løbe løbsk ved

deciderede solcellemarker så det nærmest bliver en slags

ganske store summer i statsstøtte til produktion

det har aldrig været meningen med med solcelleordningen at

til eget forbrug og til husbehov og derfor

ordning der bliver grebet ind over for her ved at vi simpelt

de solcelleanlæg der skal ind under den her ordning skal være monteret på

fysiske grænser for hvor store

der vil kunne benytte den ordning der er tale om her derfor skal jeg sige at dansk folkeparti støtter at der

i solcelleordningen og at den tilrettes på den her måde jeg vil så samtidig sige at de overgangsregler

nogle andre overgangsregler som sikrer at

sikres en en ordentlig overgangsperiode

ikke kommer i klemme økonomisk derfor ser vi frem til at blive indbudt

forhandlinger med energiministeren og de andre partier bag aftalen

er acceptabel og ordentlig for alle parter der står bag så jeg håber at

at dansk folkeparti også vil kunne støtte vedtagelsen af det her lovforslag når vi når frem til tredjebehandlingen

det er jo en konsekvens af en højere

vi indførte på solstrøm fra store anlæg tilbage i

det var ikke meningen at

der på den måde blev spekuleret

jeg er meget tilfreds med at vi som konsekvens af den her lov sidestiller store solanlæg med landvindmøller vi giver samme afregning på strømmen for landvindmøller som

for store solcelleanlæg jeg mener generelt at vi skal have den billigste pris på markedet som fælles standardpris for store anlæg der producerer vedvarende energi det gør vi i det her tilfælde dog selvfølgelig undtaget de anlæg der opsættes på

og det gør vi for at sikre at folk der opsætter de

se positivt på at lave en overgangsordning der er rimelig i

et lovforslag som på en måde får præciseret det

var hensigten sidst vi lavede lovforslaget var det et sted vi ikke rigtig havde set for os

løser vi det vi løser det i den forstand at

var et område hvor de penge vi er villige til

at bruge på solcelleudbygningen ikke

da vi lavede lovforslaget så det er en reparation af en lov vi har lavet tidligere

før man rammer rigtigt

så sige at vi ikke er helt færdige endnu for

i går udsendte klima og energiministeriet et nyt forslag i høring nemlig

skal sikre at lejerne får samme

rigtig godt forslag så jeg skal ikke kritisere at det kommer oven i alt det andet men bare sige at det her jo nok

der var enkelte ting vi ikke havde helt på plads da vi lavede energiaftalen i sin tid og en af de ting vi ikke havde på plads var hvordan vi skulle forholde os til udbygningen af solceller

være nogen hemmelighed at enhedslisten gerne havde set

kan klares ved hjælp af solenergi solceller man må så bare konstatere at det der nu ligger i de aftaler vi lavede jo er det vi kunne nå frem til og set i det lys

er det da rigtig nok fornuftigt at vi begrænser udbygningen af de her sådan fabriksanlæg som jo også kunne føre til at en ikke uvæsentlig del af landbrugsjorden blev brugt til at have solcelleanlæg stående på i stedet for det synes jeg

os lidt for om de ændringer der sker her

ud fra en vurdering af at der skal eksistere nogenlunde lige vilkår også i forhold til om man nu etablerer solceller

de høringssvar der er kommet for der kan fremføres mange synspunkter både for og imod vores vurdering er at det

enkelt ting nemlig spørgsmålet om overgangsordninger og det er klart at selvfølgelig skal man etablere overgangsordninger sådan at ingen med rette jeg sagde med rette kan sige sige at de blev ramt af lovgivning med tilbagevirkende kraft

side skal overgangsordningen jo heller ikke være sådan en gavebod men det må vi jo

ting mere som også har været med i høringssvarene og

om de her solceller er på tag eller på facader der kan være nogle steder hvor det ved at sige at det skal være tag måske giver nogle uhensigtsmæssigheder som ikke var tilsigtet og det går jeg ud fra at vi også får anledning til

det videre arbejde med det her lovforslag men enhedslisten er positiv og

så er det tid igen tid til at ændre vilkårene for solcelleejere og andre investeringslystne danskere der ønsker at bidrage til den grønne omstilling og gøre en fornuftig forretning når jeg indleder sådan er det jo fordi det efterhånden er en månedligt tilbagevendende begivenhed at vi her i folketinget skal omregulere solcelleområdet at dette er problematisk og yderst alvorligt for branchen skal man ikke læse mange høringssvar for at kunne konkludere det virker lidt som om man fra regeringens side ikke rigtig ved hvilket ben man skal stå på man synes at have forstået at økonomiske incitamenter er påkrævet for at skabe de efterspurgte investeringer men så snart noget viser sig at være en god forretning for de risikovillige investorer bliver der grebet ind endda med de facto tilbagevirkende kraft den enkelte investor om det er herre og fru jensen eller en investeringsforening bliver bombet tilbage med den ene hovsalovgivning efter den anden en praksis der er fuldstændig umulig at forsvare

gået mange år i skole for at forstå at det der skaber investeringslyst er tryghed men på energiområdet hvor vi jo så gerne vil have nye investeringer er det som om man gør alt hvad der er lovgivningsmæssig muligt for at skræmme alle og enhver væk

med så meget anden lovgivning på energiområdet er dette forslag udtryk for nogle udokumenterede forventninger til prisudviklingen og til hvordan vi vil energiforsyne os i to halvtreds i liberal alliance ønsker vi mindst mulig statslig indblanding og som et minimum forventer vi at den regulering der foregår er gennemtænkt og til at regne med dette er bestemt ikke tilfældet på solcelleområdet vi afventer eksempelvis stadig den tidligere proklamerede strategi for solcelleområdet men den lader tilsyneladende vente på sig og imens må solcellebranchen og alle interessenter finde sig i ændringer ændringer og flere ændringer liberal alliance kan naturligvis støtte

en justering en ændring

det var aldrig hensigten at det det her hul i loven skulle være opstået

ændre på det det er selvfølgelig meget uheldigt det er ærgerligt og det er der selvfølgelig røde ører over hele vejen rundt det må ikke gentage sig

meget attraktiv forretning at etablere den her slags solcelleanlæg når jeg siger meget attraktiv

i forhold til de støttebeløb vi giver fra statens side som jo igen betales af de andre elbrugere og derfor er det nødvendigt at prisen er fair

det her handler jo om de store anlæg og her kunne man altså hvis man udnyttede hullet i loven skabe sig en meget stor indtjening og det bliver der nu sat en stopper for der er også i den forbindelse

et loft på hvor meget solcelleenergi der skal komme nemlig de fem hundrede

en stopper for udviklingen og anvendelsen af solcelleenergi men fordi det er et støttet projekt hvor statskassen ikke har uanede midler til rådighed

er balancen fundet for den model og når det her er opbrugt jamen så finder vi sammen

støttebeløbene skal være fremadrettet det er vigtigt for mig at påpege fra konservativ side at skal laves en overgangsordning som vi kan stå bag for at vi kan støtte det her lovforslag og det skal vi have defineret mellem første og anden behandling

tilsluttet netselskabet sådan som lovforslaget beskriver

det er måske et lidt skrapt krav måske er det nok at man har anmeldt sin ordning eller har indgået en forpligtende kontrakt som man hæfter økonomisk for i hvert fald er det vigtigt for os at sige at vi ikke skal ændre med bagudvirkende kraft sådan at nogle får tab

energiministeren og hans stab

ansvaret for at det er gået galt i den her forbindelse det var ordene

den politiske solcelleaftale fra femtende november sidste år ændrede på afregningsvilkårene for at sikre en mere balanceret udbygning hvor støtten står i et rimeligt forhold til de omkostninger der er forbundet med at etablere et solcelleanlæg dette lovforslag udmønter en tillægsaftale fra den nittende marts to tusind og tretten som er indgået med flertallet af folketingets partier med lovforslaget målrettes de allerede vedtagne forhøjede støttesatser til de anlæg der har som hovedformål at

lovforslaget vil fremme en udbygning

hvor anlæggets størrelse står i et rimeligt forhold til ejerens forbrug og derfor foreslås det at de midlertidigt forhøjede støttesatser som er

tredive øre per kilowatt time for anlæg tilsluttet i

begrænses til at gælde

idet det dog også fortsat skal være muligt for private der eventuelt ikke har en egnet tagflade at etablere et mindre solcelleanlæg på jorden der kan dække en typisk husstands årlige elforbrug for fælles solcelleanlæg der etableres på jorden foreslås støttesatsen reduceret til halvfems øre

have den ønskede effekt foreslås desuden ophævet

andet fra venstre konservative og folkeparti der har spurgt til en overgangsordning og jeg vil gerne bekræfte det som jeg også

kommentarerne og alle de eksempler der er på folk som er gået i gang med ind

fremlægge et forslag til overgangsregler

bemærker jo rigtigt at det

sige den mulighed for at omgå reglerne som

skal gentage sig dog er det jo rigtigt som enhedslisten sagde at der kommer et positivt forslag som

gør det muligt for almennyttige boligforeninger at etablere solceller

det ikke bare er parcelhusejere men også

både i almennyttige boliger i andelsboliger og i ejerforeninger der får mulighed for at få glæde af støtten

olsen som jeg nu ikke skal gå for hårdt til da han jo ikke er ordfører mener det

en zigzagkurs men man kunne egentlig godt sige at det måske er liberal alliance der lidt fører en zigzagkurs her for

plejer jo at være stærkt optaget af at det ikke bliver for dyrt for elforbrugerne med den grønne omstilling og det er præcis det som jeg tror forligskredsen også er stærkt optaget af og derfor er

det giver også mening at man for at fremme

folks lyst til at være med prioriterer at når man så laver solceller sørger man for at folk både på land

enhedslistens ordfører jo sagde

han gerne ville have haft endnu flere solceller end vi nu er blevet enige om i energiforliget

godt et år siden var var fremskrivningen

at vi i to tusind og tyve ville have

nu er fremskrivningen og aftalen

kommer til at få op imod otte hundrede

fremadrettet så med disse bemærkninger vil

den interesse som tinget i dag har udtrykt og jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer

få en debat i folketinget om skifergas i

baggrunden for at jeg som en af mine første gerninger i ministerstolen besluttede at lave et midlertidigt stop for uddelingen af nye tilladelser indtil vi havde erfaringer fra de to første tilladelser enhedslistens forslag lægger op til at forbyde al aktivitet

mener også at regeringen skal trække de to gældende tilladelser til skifergas tilbage som blev givet under den tidligere regering

skifergas er klar vi ønsker at få undersøgt både om der er et potentiale for produktion af skifergas i danmark og om en sådan indvinding kan gennemføres

og derfor fastholder regeringen sin linje om

ønsker at udelukke indvinding af olie og gas i danmark på nuværende tidspunkt hverken i nordsøen eller på land men forudsætningerne er selvfølgelig ubetinget

der skal ikke herske tvivl om

de bekymringer der rejses fra forslagsstillernes side

det var derfor regeringen sidste sommer indførte nye miljøregler for skifergasboringer der er nu et obligatorisk krav om en redegørelse for virkninger på miljøet en vvm redegørelse hvis der skal gennemføres opsprækning eller frakturering

det er også baggrunden for at jeg sidste sommer indførte en pause for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas på land hvor målet er skifergas

dermed har regeringen altså indført en pause for at undersøge muligheden for at fremme produktionen af skifergas på netop

miljømæssigt fuldt forsvarlig måde regeringen vil

efter skifergas og resultaterne fra internationale analyser som der bliver lavet rigtig mange af i øjeblikket i hele verden før det overvejes at udstede nye tilladelser som jeg netop har orienteret energiudvalget og

at der skal udarbejdes en vvm redegørelse for

fase af efterforskningsboringen efter skifergas i nordjylland i denne fase er der alene planer om at tage prøver af skiferlagene og undersøge om der er naturgas dernede aktiviteterne svarer til at

i undergrunden først når denne prøveboring er foretaget i en eventuel fase

af boringen vil der ske frakturering og prøveproduktion af gassen for den del af boringen

gennemførelse af boringen også lokalt med de gældende regler og procedurer

de beslutninger vi har taget får vi belyst

nordjylland godt og grundigt

enhedslisten også spørgsmålet om de klimamæssige effekter af skifergas der er oplagt et dilemma forbundet med at danmark på den ene side har en meget ambitiøs målsætning om at frigøre sig fra fossile brændsler

af energisystemet i danmark i en del år endnu og derfor kan der også være god mening i at bringe naturgas på markedet også i transportsektoren og også i stedet for kul for hvis naturgassen erstatter de langt mere forurenende kul

vil det i en overgangsfase være på plussiden i forhold til

er ingen tvivl om at regeringen ønsker at gøre

og vi ønsker at vise at et rigt samfund kan gøre

giver det ikke mening at danmark alene prøver at stoppe udbuddet af fossile brændstoffer i verden alternativet til danmarks effektive og miljømæssigt ansvarlige produktion er jo

laver tjæresandsproduktion eller andre langt mindre bæredygtige former for olie og gasproduktion regeringen finder derfor ikke at vi vil opnå noget på klimafronten ved at stoppe for udbuddet af gas

af olie og gas i danmark kan bidrage til at finansiere vores velfærdssamfund og ikke mindst den grønne omstilling så hvis jeg skal opsummere det

står ved tilladelserne til total og nordsøfonden til efterforskning og indvinding af olie og gas i danmark også selv om det drejer sig om skifergas men der skal indhentes flere oplysninger om skiferlagene i undergrunden og det skal undersøges om der er naturgas og kan udvindes

ser gerne at selskaber investerer i efterforskning og produktion af olie og gas i danmark både i nordsøen og til lands så længe aktiviteterne kan ske

det siger selvfølgelig sig selv at jeg også meget gerne svarer på de skriftlige spørgsmål

for at vi holder os inden for det man kalder to gradersmålsætningen i klimapolitikken

er enig med mig i at hvis man gennemfører de planer der i dag findes globalt for hvor meget af fossile brændsler der skal hives op af undergrunden og man brænder det af så er vi langt langt hinsides to gradersmålsætningen så mit spørgsmål til energiministeren er bare dette stilfærdige når vi nu ikke i danmark skal holde igen med at udvinde

kendte reserver af gas og kul og olie bliver hevet op af undergrunden det der er spørgsmålet er selvfølgelig hvordan vi mest effektivt kan forsøge at undgå den situation at alle de fossile brændsler

uden brug af fossile brændsler

rentabelt det medfører en lang række andre

økonomiske og beskæftigelsesmæssige

det tror jeg er den bedste og mest effektive strategi virkningen af at vi lukkede og slukkede for skiffergas i nordjylland og hvis jeg nu skal tage ordføreren på ordet

også lukke al olie og gasproduktion i nordsøen ville jo udelukkende være

nogle ville synes sympatisk gestus men den ingen virkning have så vil jeg hellere have at danmark udvinder de ressourcer vi har effektivt og miljømæssigt forsvarligt

så benytter provenuet for eksempel det ekstra provenu vi nu får fra nordsøen til at investere i effektiv togdrift og

efterspørgslen der ikke skal udvides men begrænses og tak for det

er mest bekvemt men jeg vil godt spørge klimaministeren en gang mere når nu vi ved at skiffergas er dybt problematisk af miljømæssige grunde også fordi udvindingen af skiffergas faktisk kræver ganske meget energi så energiregnskabet ikke er ret godt var det så måske her man kunne sige at her

udledninger af metan og den form for skiffergasudledning vil vi naturligvis aldrig tillade i

energiagentur har jo lavet en hel rapport

hvad man skal gøre for at kunne lave bæredygtig udvinding af skiffergas og om det kan lade sig gøre beror meget på hvad

en form for kemikalier der skal benyttes og er der overhovedet noget skiffergas dernede der kan udvindes fornuftigt det ved vi alle sammen når vi har lavet

en prøveboring efter det men jeg vil gerne give det helt ultimative tilsagn herfra

bliver igangsat nogen skiffergasproduktion i danmark

er ministerens holdning til at byrådet

ved jo godt at total

lige høre hvad ministeren siger til at byrådet har truffet den

i forhold til udvinding af mineraler og skifergas af den grund at vi tror på at det er de lokale myndigheder der er tættest på borgerne der bedst kan træffe den slags beslutninger

set hundrede procent på mål for at den slags beslutninger bør ligge lokalt også når der bliver truffet beslutninger der måske

den type aktiviteter der er til stede

vil sikre sig at lokalbefolkningen er tryg ved hvad der foregår så sådan er det det er sådan vi har indrettet lovgivningen i danmark og jeg skal ikke gøre mig til overdommer

har taget og det er de i deres gode ret til at

har ministeren dannet sig et indtryk af om den oplysning

har været tilstrækkelig fra selskabets

der har jo været indkaldt til nogle møder hvor det var sådan lige i sidste øjeblik

invitation til mødet og andre fik ikke invitation til

oplysningsmøderne blev lagt på dage hvor byrådet i hvert fald ikke kunne komme fordi der var byrådsmøde

været en en god orientering

aktiv indsats forud for at man skulle til

jeg har ikke nogen holdning til om de blev holdt på det rigtige tidspunkt og til hvornår der blev indkaldt til dem det har jeg ingen viden om overhovedet men det er jo da mit indtryk at man har gjort en del for at informere om hvad

men hvis man ikke føler sig informeret

må der jo gøres en endnu større indsats det er klart nu får vi jo tid til at gøre det og hele filosofien i den tilgang til

efterforskningen og vi vil også gerne have

vi ligesom har sagt at så venter vi med at give flere tilladelser og så får vi en evaluering af efterforskningen og så kan vi overveje om vi vil give flere tilladelser det er

og energiministeren vi skal undersøge mulighederne for os er det også afgørende at det sker sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt på en forsvarlig måde således at man tager hensyn til grundvand og andre interesser der kan være og skaber den størst mulige sikkerhed for lokalbefolkningen skifergas kan jo også bidrage til at sikre at danmark i mange år er selvforsynende med energi det kan også bidrage til at skaffe indtægter til den danske stat så derfor kan vi støtte at vi fortsætter med at undersøge mulighederne selvfølgelig i respekt for at frederikshavn kommune har ønsket at der skal være en vvm undersøgelse det er frederikshavn kommunes egen afgørelse og det kan vi også

et stop for udviklingen af den her metode blandt andet med henvisning til grundvandet og risici grundvandet ikke gør at det måske ville være fornuftigt

gennemføre det her på en miljømæssigt forsvarlig måde

først efterfølgende finder ud af om kan ske fornuftigt synes jeg ikke er

og sikre os også fra statens og folketingets side at det sker på en miljømæssigt forsvarlig måde og at man ikke foretager tiltag som kan

brugt i danmark tidligere og som har givet miljømæssige problemer andre steder

hvis man går tilbage og kigger i de papirer som dannede udgangspunkt for at alle i det daværende energiudvalg i folketinget accepterede at den her tilladelse blev givet

holdning er at vi skal værne om og beskytte vores miljø og vores klima bedst muligt

og derfor støtter socialdemokraterne ikke udvinding af skifergas medmindre udvindingen foregår på sikker og forsvarlig vis men det er også socialdemokraternes holdning at vi skal udnytte de naturressourcer vi har har så godt vi kan selvfølgelig

også bidrager til vores velfærdssamfund og vores fællesskab og i øvrigt til den grønne omstilling som også skal finde sin finansiering et sted fra der ligger muligvis et potentiale

undersøgelser peger på at danmark er et af de lande i europa som har det største potentiale for udvinding af skifergas danmark har altså mulighed for at blive selvforsynende og ikke være afhængig af prisen på gas og olie i andre lande og det er efter socialdemokratiets overbevisning en klar gevinst når andre lande alligevel anvender gas og olie og når vi kan blive tvunget til

så virker det en lille smule

vores egne ressourcer i stedet for vi skal jo se det i lyset af at vi i danmark har truffet en beslutning om

skulle være fossilfri i to tusind og halvtreds og det vil sige

om end vi helst ville være fri så kommer vi frem til to tusind og halvtreds til at bruge fossilt brændstof i danmark

så kan skifergas naturligvis være en økonomisk gevinst for danmark og kan også sikre

til velfærdssamfundet vi får nemlig mulighed for at beskatte udvindingsselskaberne ligesom vi gør det med de selskaber der pumper

så synes jeg måske det er en lille smule paradoksalt at enhedslisten

det her forslag når jeg ikke tidligere har set forslag fra enhedslisten om at stoppe udvindingen af olie og gas fra nordsøen det ville der da være en eller en form for konsistens i og derfor glæder jeg mig til at høre når enhedslisten kommer på talerstolen hvorfor det er at man ikke i forlængelse af det

et forslag om et forbud mod at pumpe olie op af nordsøen det ville vel ligge i klar forlængelse

er forbundet med udvindingen af skifergas meget meget alvorligt og har jo set nogle skrækeksempler fra usa derfor er jeg også glad for at ministeren heroppe fra talerstolen tilkendegav at der aldrig kommer til

og det betyder selvfølgelig at vi ikke bare borer løs i danmark uden at tænke os om vi tager hele

tiden bittesmå skridt vi venter på at vi har den fornødne viden om indvinding før vi giver tilladelse til

skifergasprojekt i danmark kræver byrådet som det også tidligere nævnt en fuld vvm undersøgelse før man foretager de første boringer

svarer til de boringer man bruger når man leder efter varmt vand i undergrunden og har altså alene til formål at fastslå om der er skifergas i undergrunden boringer som dem der laves

har vi foretaget ikke mindre end en hundrede og to gange og derfor kender vi de risici der er forbundet med de boringer og når vi nu kender de risici

håber jeg ikke at vvm undersøgelsen vil få sat en stopper for projektet

efter socialdemokratiets overbevisning vigtigt at få slået fast om der er skifergas eller ej når vi så når frem til selve produktionsboringerne

skal vi selvfølgelig træffe enhver sikkerhedsforanstaltning for at sikre at skifergasudvindingen er miljømæssigt forsvarlig og derfor er den påkrævede vvm undersøgelse i forhold til fase to som regeringen har besluttet fuldstændig på sin plads

det centralt at vi ikke forurener vores drikkevand men det er også vigtigt for os at de naturressourcer vi har både i nordsøen og på land bliver taget i anvendelse så vi ikke bliver afhængige af import andre steder fra derfor skal vi først tage endelig stilling til om vi kan udvinde skifergas når vi har den fornødne viden om de risici der er forbundet med udvinding og viser det sig at det ikke er forsvarligt jamen så er skifergas ikke vejen frem for danmark på den baggrund mener socialdemokraterne at det er alt alt for forhastet

spørge fru pernille rosenkrantz theil om hendes ønske om

det handler om et ønske om at sikre så store indtægter

det er da min forhåbning at hvis man kan

få del i de indtægter der vil være i forbindelse med eksport og på den måde også kan bidrage til at finansiere

det danske velfærdssamfund men jo også den store grønne omstilling

vigtig indtægtskilde for danmark og den danske stat

fordi man har en forhåbning om at der i andre lande stadig væk en stor efterspørgsel efter fossile brændstoffer selv om man siger at man går ind for at reducere udledningen

rigtig spændende synspunkt at man satser på eksport af og indtægter fra

det vil sige at man på en og samme tid kan have et ønske om at bruge og

ønske om at lave en grøn omstilling vi arbejder

bliver så høje som overhovedet muligt men vi gør os jo ikke nogen illusioner om at man fra den ene dag til den anden kan være

i den periode hvor vi anvender fossile brændsler

bruger de naturressourcer vi har her hvad enten det er olie og gas i nordsøen eller skifergas såfremt det kan foregå på miljømæssigt forsvarlig vis vil

det vil altså sige at jeg er helt med på hvor dilemmafyldt det er at man på den ene side begynder at

ønsker den grønne omstilling men så længe vi ikke er fuldstændig fri af afhængigheden af de fossile brændsler

kan det ikke være anderledes end at de to ting

de naturressourcer naturressourcer som

til gavn for landets borgere og til gavn for landets økonomi

en flere årtier lang erfaring med at udnytte olie og gasforekomsterne i i nordsøen hvilket har ført til at danmark bla

det har også ført til betydelige indtægter

til statskassen i de årtier der er gået nu viser det sig at der muligvis er store forekomster af

det er muligt at udvinde

ganske nemt kobles ind og være med til at forsyne danske husstande

eksisterende gasnet også kunne åbne gastankstationer hvis vi skulle komme dertil at vi også ville begynde at anvende gas i transportsektoren i meget større omfang end det er tilfældet nu der er mange fordele ved at anvende gas for eksempel til bybusser fordi udstødningen fra bybusser der kører på gas er langt langt renere end den udstødning der er fra fra dieseldrevne bybusser så derfor kunne der være

at bruge noget af den her skifergas

til vores bybusser jeg vil gerne sige at vi i dansk folkeparti

at det skal foregå på en miljømæssigt forsvarlig måde når

udvinder skifergassen kan føle sig trygge ved at det foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde at

utrygge ved det og at det sundhedsmæssigt er i orden det der foregår

miljømæssige risici forbundet med med udvindingen af skifergas

af hensyn til selvforsyningen men men også af hensyn til til økonomien statskassen kan få et stort provenu fremadrettet på

sige at vi i dansk folkeparti afviser

er godt og vigtigt at der er den meget klare tilkendegivelse også fra folketingets

rigtigt forstået at dansk folkeparti i

dansk folkepartis side ikke synes

få udfaset de fossile brændstoffer er så vigtigt og derfor synes man

om at udfase de fossile brændstoffer

vi bakker op om frederikshavn kommune der har besluttet at lave en vvm redegørelse

forlængelse af at vores byrådsmedlemmer i

skal føle sig helt trygge

tak til ministeren for hans indledning

jeg er i sagens natur meget enig med den radikale minister derfor vil jeg kun tilføje dette vi ønsker at undersøge om der er skifergas i danmark

for en produktion er selvfølgelig at arbejdet kan gennemføres forsvarligt i forhold til blandt andet grundvandet men det ved vi også kan lade sig gøre

været en udmærket teknisk gennemgang og

selv om vi kan pege på eksempler fra usa hvor der har

problematiske udvindinger af skifergas kan vi søreme også se hvilke procedurer man skal

til grundvandet at udvinde skifergas

for så vidt angår en egentlig produktion så kunne denne tænkes at erstatte kul

skifergas ikke nødvendigvis værre end det vi i dag anvender i vores energiforsyning og jeg vil i lighed med flere af de tidligere talere endnu en gang forpligte danmark på vores mål om at være fossilfri i

det vil en eventuel produktion af skifergas ikke ændre på vi skal derfor afvise enhedslistens

vi leverer øgede mængder af fossile brændstoffer godt kan medvirke til at forsinke processen med at gå over til vedvarende energi altså er der ikke et eller andet paradoks i at vi på den ene side siger at

skal være uafhængige af fossile brændstoffer men af hensyn til vores indtjening

fra nordsøen i dag vi har flere gange set rapporteringer i avisen om at nu vil man investere flere milliarder i det felt og nu vil man efterforske det felt det synes ikke

give anledning til den samme opstandelse som når man flytter det her på land

meget til sinds at der hvor vi skal gribe ind er i forhold til forbruget ikke

går i gang med at fremme en energiform hvor vi ved at det at få denne gas op af jorden faktisk i sig selv kræver rigtig meget energi altså det er en meget lidt energieffektiv udvinding der sker her

kan det godt være økonomisk rentabelt

energieffektivitetsmæssig synsvinkel er en rigtig dårlig idé

man laver ting der er endnu værre så det er slet ikke det jeg er uenig i men er det ikke forkert at åbne op for at man sikrer udvinding af fossile brændsler på en måde som på mange måder

forklare en af de lokale interessenter i olieindustrien at i danmark pumper vi olie op som ligger to

ude i nordsøen og så derefter mange kilometer nede siger den her saudiske olieinteressent til mig hvorfor lader i bare ligge og køber noget af os det er

per tønde og det er også billigere at udvinde der er en anden logik i det her når det også drejer sig om økonomi det kan betale sig

beklage at det dermed af et sort brændstof at være ikke er det grønnest tænkelige sorte brændstof men den logik ønsker vi også at komme væk fra ved helt at komme væk fra fossile brændstoffer og vi har jo

den store aftale der for alvor gør indhug i vores brug af

den vej vi skal gå vi skal helt væk fra det her

for en år siden havde vi på mit initiativ som formand for klima og energiudvalget en en første

problemstillingen der er stillet et utal af spørgsmål som ministeren har svaret på i udvalget så vi er altså i gang med en

analyse i folketinget som selvfølgelig ikke kan stå i stedet for de større analyser som klima og energiministeren også nævnte

miljøministeren ændret reglerne om

og vores klima og energiminister har sagt at der ikke bliver givet nye tilladelser det er bare for lige at sige at

er det fordi vi har meget dårlige udenlandske erfaringer specielt

vil have det grundigt analyseret

jeg vil nævne syv ting som vi synes

at der ikke sker en forurening af grundvandet vi skal være sikre på at affaldshåndteringen

kan ske miljømæssigt

vi skal kigge på arealinddragelsen fordi

metanudslippet i forbindelse

med med udnyttelsen

skal have gennemanalyseret grundigt inden der tages endelig stilling forslaget

ikke detaljeret ligesom jeg nu har lavet en en detaljeret gennemgang her man nævner bare bredt

jeg har ligesom andre ordførere lidt svært ved

se at det hører til den her diskussion fordi det hører

den del af argumentationen i

enhedslistens forslag kan jeg ikke tilslutte

at man kan have en diskussion om ikke

alle jordens fossile brændsler det er en fair diskussion det er en rigtig diskussion men den må jo håndteres via internationale aftaler og så især via et globalt hårdt arbejde for

få alternativer på bordet som er økonomisk rentable eller økonomiske mekanismer som gør at vi foretrækker vedvarende energi frem for fossile brændsler herunder også naturgas

at det her godt kan indgå i udvalgets fortsatte drøftelser om skifergas

i at det er rigtige betragtninger herre steen gade kommer med når jeg alligevel synes at det med produktionen af

kommer i gang med en produktion af skifergas vil der jo ikke være nogen restriktioner på at det skal leve op til

når total er interesseret i at gå ind i det her er det fordi de har langt langt større forventninger så mit spørgsmål til herre steen gade er bare hvis det er sådan at det her ikke har noget med selvforsyning at gøre hvordan forestiller herre steen gade sig så at der overhovedet kan komme nogen diskussion

af de fossile brændstoffer når et land som danmark siger at vi er nødt til at tage den fulde gevinst og vi er nødt til at vi kan på det her

så kan jeg ikke helt forstå at vi ikke har fået den i forhold til nordsøen

forskel på det er jo gasdiskussionen hvor meget gas bruger

i det her land skulle vi så have det

den aftale vi har lavet med de fleste partier i folketinget indtil

også regeringens langsigtede mål som jeg ved at enhedslisten er enig i

vedvarende energi der handler det da meget mere om end at lave nogle særlige arbitrære arbitrære

få udviklet de alternativer som er mere økonomiske

vedvarende energi eller de økonomiske mekanismer som gør at vi foretrækker vedvarende energi

at udvinde gas

en måde som jeg er enig med herre steen gade i at der er en lang række miljømæssige risici i som vi skal have udredt

svaghed i sig at det er en energikrævende udvinding af fossile brændsler

udvindes olie og gas der hvor det er umiddelbart tilgængeligt

i gang de steder hvor det er svært tilgængeligt og kræver rigtig meget energi at få det op for det

energieffektivitet et håbløst projekt det er af samme grund at

risiko for at der også er noget uran som kan

for grundvandet og så videre og så videre det må være en konkret stillingtagen vi tager til projektet for ellers kunne vi jo lige så godt

af nordsøen jeg synes altså ikke at den sammenkobling duer

og jeg synes vi er nødt til at fokusere en vigtig diskussion om de risici der kan være ved skifergas

nej det er der heller ikke

det er der alligevel

derfor vil jeg på hans og liberal alliances vegne indlede med at oplyse at

ikke kan støtte det fremsatte beslutningsforslag det er der flere grunde til danmarks omdømme som investeringsland vores tiltro til danmarks høje krav til sikkerhed omkring udvinding af naturgas fra den danske undergrund og hensynet til at bringe fornuft ind i dansk energipolitik for det første har den danske stat ved tildeling af de to tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas indgået en juridisk bindende aftale med et udenlandsk selskab

vist at skifergas er en vigtig del af fremtidens energiforsyning og naturligvis skal danmark med på vognen i liberal alliance ønsker vi en ansvarlig og fornuftig klimapolitik

tid siden er kendt for mange skarpe iagttagelser og det citat der presser sig mest på når man ser det her beslutningsforslag fra herre per clausen er thatchers karakteristik af socialismen hun sagde nemlig problemet med socialisme er at man ender med at løbe tør for andres penge med det

beslutningsforslag vi i dag behandler står det lysende klart at enhedslistens form for socialisme går skridtet videre man vil ikke bare spendere nej herre per clausen vil

gøre hvad han kan for at undgå at staten tjener penge jeg må rose herre per clausen for den her nyudvikling af socialismen det er ikke så tit at folk i vores alder for alvor tænker nyt hvis der er naturgas i danmarks undergrunds skiferlag

ikke hente det op det er indholdet af det her beslutningsforslag ja vi må endda ikke engang undersøge om der findes naturgas i vores skiferlag det er jo tankevækkende at forslagsstillerne ikke vil efterforske gasressourcen når vi nu ved at gas er mindre

faktisk direkte skræmmende når vi tænker på hvor mange indtægter det danske samfund kunne få fra et positivt fund klima energi og bygningsministeren har tidligere skønsmæssigt vurderet at der kan være indtægter på op imod tusind milliard kroner det svarer til halvtreds milliard

vi skal selvfølgelig ikke falde på halen over de mange penge og ødelægge miljøet men det er jo altså heller ikke det der er tale om vi ved ikke om der er gas i skiferlagene og vi ved ikke om gassen kan udnyttes kommercielt

og jeg mener ikke at det giver nogen som helst mening at skyde et projekt ned før vi kender alle fakta og slet ikke når potentialet er så indbringende i en tid hvor

nogen sinde er afgørende at vi her i folketinget står sammen om at skabe grundlaget for job vækst og indtjening i danmark er det helt absurd hvis vi skulle afvise at undersøge om vi har skifergasressourcer

i debatten om indvinding af skifergas blevet præsenteret for en række skræmmebilleder grundvandet bliver forurenet der kommer radioaktivt affald op af jorden der opstår jordskælv og den grønne omstilling af vores energiforsyning bliver udskudt

bare her kommentere påstanden om at en boring i skiferlag

men hvis vi stopper projektet med henvisning til faren for radioaktiv stråling

ligger helt åbent øverst i overfladen så måske kan vi se frem til et beslutningsforslag fra herre per clausen om at afspærre bornholm ærlig talt synes

være med at bruge skræmmekampagner og komme med løse påstande vi taler om efterforskning lad os finde ud af hvad der er op og ned og ikke mindst

det kunne være til gavn for vores svageste i samfundet som jo ville have gavn af de ressourcer og de penge ville kunne indbringe

hjertelig velkommen her i folketinget idet jeg udtrykker ønske om at vores gæst og hans ledsagere må få et godt og udbytterigt besøg i danmark tak for

til det konservative folkeparti

de mange fantasifulde forslag til hvad enhedslisten kunne få de kommende måneder i folketinget til at gå med at foreslå

vi kan leve op til dem alle men det er jo altid godt med lidt inspiration det der er formålet med det her beslutningsforslag er

to vigtige

at det er lidt besynderligt at i et land som danmark der i forvejen producerer fossile brændsler

sig ud i et eventyr om skifergas hvor der dels er nogle miljømæssige

synes jeg ikke helt ubetydelige problemstilling der handler om at udvinding af energi undertiden foregår på en sådan måde at nettogevinsten energimæssigt

energieffektiviteten i produktionen er meget lille og meget begrænset

vi har sagt at vi synes at der kunne være god grund til bare sådan at starte med at sige at det her her eksperiment så vi ingen grund til at gå i gang med så kan man selvfølgelig

danskerne så ikke glip af at udnytte store naturressourcer der kan forsøde vores fremtid og måske

de kommende generationers fremtid pointen er jo at i den udstrækning fossile brændstoffer som olie og gas

senere for det kan man sådan set godt det som også efter vores opfattelse spiller en vigtig rolle her

vi udnytter de fossile brændstoffer som i dag er kendte

om to gradersmålsætningen skal overholdes eller ikke

set står i meget klar modsætning til den ambitiøse klimapolitik

ikke bare i danmark hvor vi vil gøre os uafhængige af fossile brændstoffer men også internationalt og globalt hvor vi hele tiden snakker om at udvikle samarbejdet

sikre at også andre lande begrænser

disse spændende oplevelser hvor den ene minister rejser verden rundt for at understrege behovet for

synes vi faktisk ikke er helt nem at komme ud af på en

har været sagt i forbindelse med diskussionen om skifergas at gas

situationen er hvordan udviklingen er

at det mest sandsynlige formentlig er at man nogle steder vil erstatte den gas

der kommer fra rusland med gas der kommer fra danmark og så vil den gas der kommer fra rusland være være med til

en stigende efterspørgsel efter fossile brændstoffer

er der altså en klar modsætning mellem offensivt at arbejde på at udvikle nye metoder og

udvikle fossile brændstoffer og få dem solgt

gør at danmark ender et andet sted end det sted som dansk folkeparti og

frigør gassen fra skiferlagene ved at de sprænges i stykker og en blanding af vand sand og kemikalier pumpes

giver nogle miljømæssige problemer giver risici for grundvandet også selv om man laver en konstruktion

hvis man overholdt alle regler og ting i øvrigt udviklede sig som man havde forventet

kunne det her gøres uden risiko så vil jeg bare sige at det at man igangsætter en sådan proces nok under alle omstændigheder indebærer risici dels i form af at man faktisk ikke kan være sikker på at der aldrig sker fejl

sikker på at alle regler altid bliver overholdt så der er ikke nogen tvivl om at

mængder af vand i produktionen der er også den problemstilling som

udfordringer i forhold til landskabet anvendelse af landskabet og så videre

selvfølgelig rigtigt og det ville jo være uvenligt at sige andet at vi i danmark har en forventning om at vi har nogle miljøregler og kontrolsystemer der fungerer bedre end i så mange andre lande det man måske først og fremmest skal være opmærksom på og som jeg

tror kommer til at spille en stor rolle og allerede har gjort det er at vi også har en rimelig vågen og opmærksom befolkning

kommune nåede frem til at føre en meget

jo ikke mindst fordi der i lokalområdet var megen debat megen aktivitet megen kritik høringer demonstrationer

og gjorde det til en vigtig sag også for

være meget opmærksomme på at man sikrede sig at det her i hvert fald miljømæssigt

set i lyset af at vi i danmark åbenbart ikke er indstillet på at træffe beslutninger i stil med dem som man har

i frankrig tyskland og andre steder i europa nemlig at lave et midlertidigt stop for det her skal min opfordring

set bare være at man i nordsjælland som jo også er udset til at

et område hvor man vil gennemføre sådan

viser samme rettidige omhu som borgerne og befolkningen har gjort i den

de miljømæssige forhold bliver undersøgt til bunds der tror jeg at folkelig aktivitet og folkelig deltagelse kan komme til at spille en rigtig vigtig rolle

regeringen på en række områder har taget nogle initiativer som gør at vi får større sikkerhed for at de miljømæssige ting bliver kontrolleret effektivt før man går i gang med en skifergasproduktion

kan få den konsekvens at muligheden for at slippe for skifergasudvinding i danmark nok er større end så mange andre steder fordi det selvfølgelig indgår

de kontrolforanstaltninger den aktive deltagelse der er fra borgernes side kan komme til at

derfor vil jeg bare sige at jeg synes det er godt at regeringen ved at gennemføre de tiltag den har gjort med mere fokus på vvm undersøgelser og mere fokus på miljøundersøgelser

givet befolkningen en større mulighed for at gribe ind og protestere

så på den lange bane er jeg måske på trods af den ikke alt for positive modtagelse

sluttet

folketinget skal pålægge regeringen at den i alle relevante internationale fora skal arbejde for en international minimumsgrænse for selskabsskat på fem og tyve procent

eu og fn et eventuelt samarbejde om en minimumsgrænse for selskabsskat skal stå åbent for tredjelande der kunne være interesseret i at deltage jeg vil indlede med at sige at jeg har stor sympati for forslaget

en international aftale om et minimum for landenes selskabsbeskatning jeg er enig i sigtet om at undgå en skattekonkurrence hvor hvert land sætter sin selskabsskat lidt lavere end de andre lande for at være mere attraktiv end

når selskaber skal beslutte hvor de vil investere det kan nemlig medføre et kapløb mod nul for selskabsskat hvormed beskatningen af andre typer indkomst

arbejdsindkomst kan blive uforholdsmæssig høj derfor har regeringen sympati for det her forslag

optaget af den diskussion der foregår

mellem eu landene om at få en sådan minimumssats for

imidlertid vigtigt at sige

ikke er udtryk for at danmark går forrest i skattekonkurrencen det er i høj grad et defensivt træk hvor vi reagerer på at andre lande sænker deres

med en minimumssats som er bestemt internationalt

ikke er nok at landene

her problemet i høj grad ligger et lands selskabsbeskatning afhænger ikke alene af satsen for selskabsskatten men også af det grundlag som procentsatsen beregnes af

det som hedder skattebasen det er ret åbenlyst når lande konkurrerer om at få den laveste procentsats for selskabsskat men lande kan jo også konkurrere om de gunstigste regler for beregningen af den skattepligtige indkomst som selskabsskatten beregnes af en international aftale om en minimumssats for selskabsskat skal altså ikke kunne forhindre eventuel konkurrence om selve beskatningsgrundlaget

skal landene derfor også blive enige om hvordan selskaber skal beregne deres deres skattepligtige indkomst herunder for eksempel reglerne om afskrivning skattemæssig behandling af varelagre hensættelse til imødegåelse af tab behandling af underskud med videre det er stort set hele skatteretten som landene her

om et minimum for selskabsbeskatningen forudsætter derfor at de lande der er omfattet af aftalen harmoniserer deres regler for opgørelse

her være opmærksom på at en aftale om en fælles selskabsskat vil medføre at de lande som er omfattet af aftalen i fremtiden ikke selv kan bestemme deres

i høj grad der vi kommer ind til kernen af hvad de fleste lande

kan arbejde på forskellige aftaler og det skal vi arbejde på men

så indrømme at det undrer mig en lille smule at enhedslisten

et eu modstanderparti

tværpolitisk og apolitisk bevægelse og på den måde

handlingsplan for styrkelse af bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse udelukkende beskæftiger sig med de forvaltningsmæssige aspekter af skatteområdet

ikke helt enig i eu landene har indgået en politisk aftale om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning der kort sagt medfører at et eu land ikke må have regler som nedsætter beskatningen på særlige områder i forhold til landets normale skatteniveau hvis landet begrænser skattenedsættelsen så den for eksempel alene omfatter udenlandsk ejede selskaber eller selskaber som alene har transaktioner med udenlandske partnere

til fordel for indenlandske selskaber i den måde man laver beskatning på det indgår som et led

medlemslande danmark støtter både i eu og i

det princip at et land ikke må nedsætte beskatningen på en måde så skattenedsættelsen ikke medfører provenutab

nævnt har jeg sympati for formålet med beslutningsforslaget men jeg mener

så det ikke er realistisk at vente et positivt resultat jeg mener at det måske kunne være nok så vigtigt at man

få flest mulige lande til at tilslutte sig principperne om at et land ikke må nedsætte beskatningen på en måde der er afgrænset til kun at gælde for udenlandsk ejede selskaber eller for selskaber som kun har transaktioner med udenlandske parter

andre ord ikke lave skattediskrimination

uden at man laver en tilsvarende beskatning af de indenlandske selskaber som sagt har

stor sympati for det her forslag vi mener

får en nedadgående spiral

fordi det netop kan betyde at grundlaget for vores velfærdssamfund

ok men regeringen deltager i hvert fald i det ræs mod bunden som

det bekymrer mig lidt at ministeren

her er tale om et forslag om total eu harmonisering af en skattepolitik

ministeren opmærksom på at det ikke er det der er tilfældet altså hvis regeringen ønsker at tilføje det som et ændringsforslag så vil vi stemme imod fra enhedslistens side det vi tværtimod foreslår

er en minimumsgrænse regeringen går selv ind for en global

regeringen kan arbejde for globale aftaler på sådan et område hvorfor kan man så ikke starte et sted en minimumsgrænse

kunne være imellem europæiske lande det kunne være mellem andre lande det ville jo være godt at stræbe efter en global aftale på det her niveau og derfor foreslår vi også samtlige internationale

så jeg synes ikke rigtig at ministeren kom ind på hvad det er der holder regeringen væk

skal den procent opkræves af

man skal bruge den skatteprocent til hvad er grundlaget for at opkræve selskabsskatten

det forudsætter at man får harmoniseringer ikke nødvendigvis totale harmoniseringer men en langt mere vidtgående harmonisering af selskabsskattebasen

man går meget dybt ind i hele skatteretten

en bedre beskatning så de undgår det her ræs mod bunden regeringen kunne jo sagtens

men også tog hensyn til skattebasen lavede

regeringen kommer med ting der bør tilføjes forslaget er vi glade for fra enhedslistens side

regeringen ikke gået i gang eller har jeg misforstået noget er regeringen allerede i gang med noget på det her område

en dybt problematisk situation hvor virksomhederne slipper for at være med til at betale regningen for krisen det ville ikke være være sympatisk og

regering da i

at det ikke giver mening at få en minimumssats på selskabsskatteprocenten før det arbejde er færdigt

det er derfor man skal starte

så må sige på at få grundlaget i orden før man diskuterer det her og den diskussion går

da ind i meget positivt endda men det jeg forsøger at sige

er at det er en meget meget vanskelig opgave så er det bare jeg har en lille og stille undren over

foreslår at man går ind og harmoniserer på et så følsomt område som skatteretten i de enkelte lande det betyder jo at vi bliver nødt

de regler skal harmoniseres med andre eu lande

det jeg bare siger er at før den ting er i orden giver det ikke mening at vi ligesom

harmonisere selskabsskatteprocenten

fik jeg et svar fra skatteministeren der sagde at det er en god idé at harmonisere selskabsskattesatserne inden for eu

at der bliver en minimumssats

beregnes af hvordan den procent skal være

vi skal starte et sted og det sted vi

er at få harmoniseret selskabsskattebasen det arbejde foregår og kører fremad

vil spørge ministeren hvad er målet med en harmoniseret skattesats er det at man vil have flere penge fra virksomhederne

man kan få en fordel i forhold til fremmede investeringer ved at have en lav selskabsskat i forhold til andre lande og så betyder det at man konkurrerer hinanden længere og længere

at kunne forsvare grundlaget

er tiden til defensive træk i danmark selskabsskatten er et af de mest effektive instrumenter altså når man tænker den til at øge produktivitet og investeringer i danmark anerkender vi vist

at vi har et produktivitetsproblem så hvorfor går regeringen

siger jamen vi skal da ikke bare halte efter de andre lande vi skal da foran vi skal ikke være defensive vi skal være

hvis ellers man læste vores vækstplan dk

set dem der siger det de har målt en lang række forskellige skatteredskaber og når det handler om at øge produktivitet og investeringer i

er selskabsskatten vurderer de det mest effektive redskab

fordi vi er uenige med liberal alliance i den politik vi mener faktisk at der skal være finansiering af vores velfærdssamfund

ske på en fair og ordentlig måde og derfor er vi ikke tilhængere af at man undergraver det finansieringsgrundlag jeg mener selv at vi

få fremmet erhvervsudviklingen

der bliver smalhals javel det ved vi godt der gør men vi fastholder trods alt

den danske regering har sænket selskabsskattesatsen raser den samme debat nu

i finland og i storbritannien også med henvisning til danmark så er virkeligheden

at danmark faktisk er et af foregangslandene her vi er faktisk

af dem der halter bagefter men er med til at

selskabsskat nederst storbritannien har også gjort det og finland gør det så er

rimeligt at sige at det er os der går foran det er ikke rimeligt

i vores vækstplan ved at gå ned

så må sige være være med

den konkurrence der er om investeringer fra udlandet

når der kommer den der konkurrence om at gå

netop for at undgå det her ræs

tage en snak eller at gå ind i en dialog med de andre nordiske lande om at undgå den her meget uheldige spiral

nedsatte jo deres selskabsskatteprocent mig bekendt uden at de

så mig bekendt har der ikke været nogen

lidt forslåede og har ment noget før valget og noget efter

ja det er noget rod for regeringen men jeg har en opfordring til regeringen og det er at

virksomhedsbeskatning forslaget her

pålægger regeringen i internationale organer som nordisk råd fn og eu

i venstre synes vi altså ikke det er en god idé at give skattekompetence til nordisk råd til fn eller til eu for den sags skyld når det gælder

at det er enhedslisten der

ind på enhedslistens hjemmeside for ligesom at læse hvad

indeholde så står der at man arbejder med et brud med eus indre marked

eu land i modsætning til i dag lave bedre regler end dem der

det står jo lidt i kontrast til det forslag

om ccctb altså en fælles selskabsskattebase det kan jo være en rigtig rigtig god idé

hvert land selv opgør det skattegrundlag som skal ligge til grund for selskabsskattebasen

det er den vej man skal gå for at skabe mere transparens om selskabsskatten

jeg skal også meddele at det konservative folkeparti heller ikke kan støtte forslaget ud fra samme

understrege at venstres ordfører ikke har forstået

mellemstatsligt samarbejde om minimumsgrænser og det hindrer jo selvfølgelig ikke

en højere selskabsskat i de lande der skulle

det der er jo immer væk tale om en minimumsgrænse det jeg godt kunne tænke mig at høre fra fra venstre

er man med henvisning til at man vil tabe arbejdspladser

at regeringen er enig i den hvad man sige økonomiske politik i i bredeste forstand

en debat om international benchmarking af selskabsskat

er jo selskabsskatteindtægterne i procent af bnp altså et udtryk for hvor meget

skal være men når du begynder at bevæge dig ud i en international sammenligning kan du altså ikke bruge en selskabsskatteprocent til noget

den effektive selskabsskatteprocent varierer jo væsentligt fra hvad

hvad er det der gør at venstre ikke vil være med til at hindre at danmark taber arbejdspladser fordi der er andre lande der har en lavere selskabsskatteprocent end os

forstået på venstre at det er en bekymring venstre har og derfor ønsker man at sænke selskabsskatten i danmark hvis ikke det er sådan

arbejdspladser så jeg vil bede venstre om at svare på det spørgsmål der er blevet stillet nemlig hvorfor

medmindre venstres politik ene og alene bare går ud på at forgylde vennerne i erhvervslivet og det vil jeg jo

beskatning skaber flere arbejdspladser den logik ligger mig meget fjernt og så brugte

beslutningsforslaget ikke kan bruges til noget som helst og er fagligt useriøst

giver nogen mening isoleret set at sammenligne selskabsskatteprocenten på tværs af lande uden at tage hensyn til selskabsskattebasen og til hvordan man opgør den det arbejde er i gang i øjeblikket i eu med initiativet ccccb og hvis man vil skabe større transparens omkring selskabsskattebasen burde

løse problemer på tværs af grænser også når det gælder selskabsskat og

og det er nemlig et rigtig godt forslag der skaber den øgede transparens og

vi i en globaliseret verden render rundt og konkurrerer på lave standarder

skatteministeren også har redegjort for er regeringen sådan set enig i sigtet

det er ekstremt vigtigt at gå ind i den kamp for at undgå den negative konkurrence som foregår lige nu mellem landene og som vi jo også selv delvis er presset af når man så alligevel bliver nødt til at

ikke kun fordi det er meget vanskeligt at se et flertal eller for den sags skyld en mulighed for at gå ind i det her men

også fordi som flere ordførere og ministeren har sagt det med selskabsskatten handler om ret meget andet end lige præcis procenten altså når man taler om basen

jo lidt afgørende hvordan man kan afskrive investeringer hvordan man skattesætter varelagre hvordan man laver hensættelser til tab og i øvrigt beskriver det

hvis ikke man også gør noget for at harmonisere basen

et arbejde i gang i eu men jeg vil også godt sige at det er ret vigtigt

kaste sig forhastet ud i det

bestemmer hvor meget skat vi indkræver og dermed også hvor mange penge vi kan bruge på velfærd og andre ting og derfor synes jeg man skal være meget forsigtig med at deponere så store beslutninger som en total harmonisering

af selskabsskattebasen ogeller procenten ville være hos instanser uden for danmark betyder det så op at vi ikke vil være med til at gøre noget nej selvfølgelig

det socialdemokraterne støtter varmt op om de mange ting der også sker på internationalt plan lige nu de aftaler som skatteministeren også har nævnt omkring god praksis kan man sige hvor man ikke må diskriminere udenlandske virksomheder og nationale virksomheder

vi udveksler oplysninger bedre på tværs af grænser og sådan noget er effektive instrumenter til at inddrive langt flere skatter og det er vi som et velfærdssamfund som vi er glade for i danmark også meget afhængige af så det er rigtig rigtig vigtigt så ud over at

set er enige i at skulle undgå den negative konkurrence men synes at enhedslisten måske er sprunget over

lige lovlig lavt i den her sammenhæng og ikke har leveret et overbevisende svar på hvad man så skal gøre

en lille smule forvirret over hvad det er enhedslisten vil på det her område altså da vi diskuterede det sidste gang for to år siden selskabsskattebasen var det på det tidspunkt

per clausen som jo også er medlem af folketinget

det er for mig helt ubegribeligt at regeringen det var så dengang vk og den øvrige opposition det var så dengang os ikke tager fuldstændig afstand fra enhver form for eu indblanding i det her emne det er ikke noget eu skal blande sig i

det er bedre for enhedslisten hvis det er nordisk råd der blander sig i det eller fn men jeg synes det er tankevækkende at man er

på en tallerken i forhold til

også lavet mindretalsudtalelser som siger at eu ikke skal beslutte landenes skattelovgivning der er vi enige eu skal ikke beslutte alt hvad der sker på skatteområdet skal eu samarbejde bedre skal eu sikre at man ikke snyder på vægten at man ikke har skattely rundtomkring ja det skal eu så langt kan vi blive enige men jeg tror ikke beslutningsforslaget løser ret meget

det er to vidt forskellige ting og derfor er der selvfølgelig også forskel på det som herre per clausen afviste for et par år siden og det som enhedslisten nu foreslår det er jeg helt overbevist om at at ordføreren er med på jeg forstår ikke helt regeringens

ordførerens afvisning af at det her med selskabsskatteniveau

skulle have nogen som helst betydning hvis det skal give mening at sænke selskabsskatten herhjemme

selvfølgelig gerne det men men jeg må også sige at det virker en smule hult at at man åbenbart ikke har foretaget sig noget fra regeringens side for at få sikret at

stoppet det her internationale ræs mod bunden men derimod

det er jo en af baggrundene for at man har gjort som man har gjort med vækstplan dk

det ikke meget værd for eksempel at få en række andre lande med på at det skal være fem og tyve procent i selskabsskat hvis vi ikke er enige om hvad de skal betale skat af derfor er det bare lige lovlig smart og at springe over hvor gærdet er lavest når enhedslisten gør satsen til det eneste interessante jeg synes vi skal starte med at diskutere

at lukke de huller som der er og så kan vi da sagtens diskutere

kan lave en minimumsbeskatning men

er ikke noget værd hvis vi ikke også har en sikring mod at folk snyder på vægten

i forhold til om om vi gør noget på internationalt plan

og ikke enhedslisten som arbejder med de forslag som der ligger fra

og inddrager andre lande i den sammenligning

jeg godt bare slukke for fjernsynet for det er en fuldstændig irrelevant

niveau men der er sikkert også andet som ordføreren også meget rigtigt peger på derfor undrer det mig

regeringen åbenbart har tænkt sig at afvise enhedslisten i det her spørgsmål vi kunne jo i en god udvalgsbehandling få tilføjet et par punkter sådan at

at vi arbejdede for en mellemstatslig aftale internationalt gerne med så mange lande som overhovedet muligt og ideelt set globalt

lave en minimumsgrænse

for det ræs mod bunden som er dybt problematisk og hvor virksomhederne får en mindre og mindre byrde mens byrden for almindelige mennesker stiger og stiger det burde være god socialdemokratisk politik

det underligt at man er afvisende over for at samarbejde på det her punkt

det her ræs mod bunden men nu siger

i udvalgsbehandlingen altså hvis vi i udvalgsbehandlingen tager fat på hvad det er der ligger på bordet fra

over det næste lange stykke tid det er en ret kompliceret diskussion og derfor når vi den måske heller ikke inden for det her beslutningsforslags

har enhedslisten jo bare afvist at man skulle harmonisere selskabsskattebasen og

der jeg synes at enhedslisten springer over hvor gærdet er lavest jeg kan bestemt ikke opfordre til at man slukker for fjernsynet næste gang finansministeren er på det som

selvfølgelig betyder noget hvor hårdt man beskatter

hvis man gerne vil undgå en konkurrence med de andre lande hjælper det ikke noget at man kun kigger på procenten man bliver også nødt til at kigge på om de kan trække alt muligt andet fra så jeg synes de relevante spørgsmål til finansministeren næste gang herre nikolaj villumsen

de forudsætninger og den selskabsskattebase

vil pålægge regeringen at arbejde for en international minimumsgrænse for

på fem og tyve procent i alle relevante internationale fora

kan være eu nordisk råd og fn jeg kan starte med at sige at vi

ens skatteregler i eu vi mener det må være et nationalt anliggende

i fn eller nordisk råd og det gælder ligegyldigt om det er moms indkomstskat eller selskabsskat

europa består af selvstændige nationer

vi mener også at det er noget af det der har gjort os stærke

på holland der har fri hash

fordi vi har en masse små selvstændige lande der

derfor synes vi ikke at det er en god idé at man totalt harmoniserer selskabsskatten det er udelukkende en national kompetence det er en dansk kompetence og

har overhalet alle de eu positive positive partier

det modsatte synspunkt derfor undrer

øvrigt sige

en højt uddannet arbejdskraft og

gør at man tør investere i landet har man

som de andre ordførere og

jo også hvordan skattebasen er

der bliver beskattet af og det har man altså ikke taget højde for i det her

at lave den her harmonisering af selskabsskatten hvad ville så blive det næste skulle

hen over landegrænserne

at varen bliver dyrere og det undertrykker forbruget hvilket giver et mindre marked

forestille sig at hvis vi harmoniserede selskabsskatten

kompetence væk fra det danske folketing og regering

andre parametre og det synes vi ikke er en god idé vi mener at det

er et dansk anliggende hvordan den danske skattepolitik skal være

formået at fortsætte den perlerække af interessante reformer

det altid herre og fru jensen der skal betale regningen for krisen hvorfor kan dansk

ville kunne ende med at medføre at også de store drenge kom

med selskabsskattebasen men selskaber betaler altså også rigtig mange afgifter blandt andet energiafgifter de har rigtig mange medarbejdere som også betaler skat i danmark så de er med til at bidrage til at vi har et godt og velfungerende

i den del af vækstpakken som sænkede selskabsskatten

del af gildet men også fordi vi tror at det vil give meget mere hvis man i stedet for brugte pengene på at sænke nogle afgifter

gør at de måske flytter til polen eller andre lande så derfor er vi ikke med i den del af vækstpakken som sænker

sidst på måneden har svært ved at få budgettet til at hænge sammen vil glæde sig og tænke på dansk folkeparti eller tror ordføreren selv på det han står og siger det tror jeg nemlig ikke er tilfældet

undrer mig så meget er at når dansk folkeparti

får en chance for at være med noget som kunne være

arbejdet i retning af at det for en gangs skyld ville være de store der også var med til at betale gildet så siger nej så finder man den ene tekniske detalje efter den anden for ikke at kunne være med altså ærlig talt jeg synes ikke det er særlig

og det undrer mig dybt er et parti som gang på gang farer rundt

set bare at holde regeringen oppe uden selv at gå ind og tage noget ansvar vi synes faktisk det giver god mening at de penge vi har været med til at finde i vækstpakke et som den hedder hvis man

brugt på en boligjobordning der gør at der bliver skabt rigtig mange arbejdspladser

der typisk ikke har en høj uddannelse

det gør sænkningen af selskabsskatten ikke den virker på lang sigt

der virker her og nu og skaber rigtig mange arbejdspladser

det meget værre hvis dansk folkeparti ikke var med

vælge at sidde på sidelinjen som enhedslisten gør eller man kan vælge at gå ind i

gav to hundrede stykke helt ærligt kunne man ikke bruge sine mandater lidt mere til fordel for almindelige lønmodtagere kunne man ikke i det mindste prøve at se på hvordan vi så kunne stoppe den konkurrence der tilsyneladende er

efterspørge bare en lille smule mere offensiv tilgang til det lad os da forsøge at få stoppet

opkræver de her fem og tyve procent af fremover to og tyve

vi valgte at låse den fast som enhedslisten foreslår

det måske være momsen man konkurrerede på for at være mere attraktiv end andre lande

afgiftstrykket det vi bare har sagt i dansk

at sænke selskabsskatten vi vil hellere målrette den

sætte nox afgiften ned det kunne pso afgifter man kunne sænke

de ting som virkelig trykker konkurrenceevnen og som gør at arbejdspladserne flytter ud af landet

jeg ærgrer mig faktisk over at dansk folkeparti så bare

tilbage med armene over kors og ikke vil være med til at diskutere hvordan man så kan tage fat

en international konkurrence direkte ned mod bunden i fuld gang

område vi skriver jo netop at det skal være en mellemstatslig aftale på det her område

nødt til at komme op med nogle bedre argumenter

det skal være en eu kompetence eller at man skal lave en mellemstatslig aftale

på eu niveau hvor alle eu landene skal være med i det eller på fn plan det løser altså ikke noget vi

har en fælles skattebase

enhedslisten også arbejde konstruktivt med mulighederne inden for det europæiske samarbejde intentionen om at modvirke et kapløb mod bunden når det kommer til selskabsskatten i europa er noget vi er positive over for

i gang om at fastlægge den mindste selskabsskat for at tiltrække udenlandske investorer og virksomheder og skabe gunstige vilkår for erhvervslivet senest har vi set i sverige at de har sænket selskabsskatten og herhjemme har vi også netop sænket selskabsskatten som en del af

og langt under det nordamerikanske gennemsnit på tre og tredive procent

som skatteministeren har sagt et defensivt træk en forsvarsmekanisme

stopper for denne interne konkurrence så eu landene i stedet kunne fokusere

vækstmarkeder i resten af verden i stedet for konkurrerer vi med os selv men fokuserer man kun

presserende og grundlæggende problem for det handler ikke kun om den nominelle skatteprocent det handler i lige så høj grad om definitionen på skattebasen som andre ordførere også har sagt heroppefra

vi stadig have konkurrence på skattebasen herunder for eksempel regler om fradrag og afskrivning

harmoniseret internationalt vil det altså ikke give mening

en harmonisering vil for alvor låse os fast vi vil ikke i afskrivningsvindue til virksomhederne for at øge deres investeringer og skulle afgifter harmoniseres for ikke at

øge grønne afgifter for til gengæld at mindske personskatter hvis man politisk vil gå den vej som vi netop har gjort på en række områder beskatning er inde ved kernen af et suverænt lands kompetenceområde hvad mener vi der skal beskattes og hvordan

velfærdssamfund er finansieret af relativt høje danske skatter

afgifter handler om at samfundet kan bruge midler på fælles goder som fri og lige adgang til uddannelse og sundhed og afgifter kan skubbe på i retning af et grønnere og sundere samfund

bliver man et mindre civiliseret samfund

det er rammevilkår forstået bredt og derfor er det helt naturligt at virksomhederne betaler skatter og afgifter

og andre gør ikke

flytte overskud væk

en handlingsplan tilbage i december sidste år om skattesnyd og aggressiv skatteplanlægning fire og tredive konkrete forslag der på kort og længere sigt adresserer det grundlæggende problem med skattesnyd og skattely og

land til land regulering regnskabsdirektiv antihvidvaskningsdirektiv kapitalkravsdirektiv

kan for eksempel udnytte mismatch i nationale lovgivninger til at sikre sig at visse indkomsttyper ikke beskattes nogen steder og kommissionen har opfordret medlemsstaterne til at forbedre deres dobbeltbeskatningsaftaler for at forhindre at disse aftaler kan medføre dobbelt ikkebeskatning

opfordres også til at vedtage en fælles generel regel om antimisbrug hvor de tager højde for kunstige arrangementer der kun kan gennemføres for at opnå skattebesparelse og i stedet foretager beskatningen på grundlag af det faktiske økonomiske indhold herunder hvor den økonomiske aktivitet rent faktisk har fundet sted

om der overhovedet betales skat at beskatningen er

og om at udstille skattely og misbrug

skatteministeren kunne ikke udtalt sig klarere end at gå forrest i kampen mod skattely og skattemisbrug skatteministeren har gjort det klokkeklart

snyd misbrug og aggressiv skatteplanlægning vi kan gå forrest sammen med en række ligesindede lande men vi kan kun gøre det internationalt og med kommissionens anbefalinger må det stå

at eu tager opgaven alvorligt

men desværre spænder virkeligheden ben for disse tiltag og vi kan derfor ikke

finansiel skat og det er selvfølgelig

første gang at vi støtter et internationalt samarbejde om

mener bare ikke at pengene skal gå til eu og vi mener ikke at det skal være en eu kompetence men derfor kan landene jo sagtens samarbejde om det

arbejde for at få en minimumsgrænse internationalt

vækstpakken forstod jeg at det ikke er en blomst der er groet i sfs have at man sænkede selskabsskatten så

solidarisk forslag til hvordan vi kan få de bredeste skuldre til at løfte det tungeste læs

regningen for krisen skal betales

ikke møder andet end sympati fra sf det kunne jo være dejligt hvis vi kunne være på hold sammen

i forhold til kun at kigge

at gøre med skattebasen det vil ikke have nogen betydning for hvilke typer afgifter vi vælger

have i i danmark så på den måde

ville konkurrencen jo flytte sig et andet sted hen

i et bestemt land der er andre lande som har en anden type fradrag end danmark har så det vil være indholdssiden i stedet for kun den nominelle sats som konkurrencen ville flytte sig hen på så derfor mener vi ikke at forslaget

som er det der er nævnt i bemærkningerne til beslutningsforslaget så ville

det der kunne være en del af det man arbejdede på

en international minimumsgrænse for det synes jeg er dejligt jeg tager altid imod gode råd og forslag

lidt ærgerligt er at alle partier der kommer med de gode råd og forslag jo bruger det som en dårlig undskyldning for ikke at være med til at prøve at få den her internationale grænse altså hvis ikke vi starter et sted

og jeg vil meget nødig mistænke sf for at bruge en dårlig undskyldning når det gælder om at få de

er jo en skillelinje i forhold til at der er nogle virksomheder der betaler skat

der nogle virksomheder som har store overskud og tjener penge og der synes jeg at vi skal fokusere på som det bliver gjort fra dansk side og i det forslag

kan undgå skattesnyd aggressiv skatteplanlægning skattely og så videre og

rigtig rigtig meget en række af de direktiver

betyder alverden i forhold til at komme videre ad den

når jeg prøver at påpege nogle problemer

vil gå den grønne vej har nogle energiafgifter nogle grønne afgifter

måske

være lige så ambitiøs på det

del for del for at harmonisere

om det ville være at gå for langt i forhold til selvbestemmelse og og suverænitet noget som som enhedslisten også

det her forslag for jeg tror der er nogle helt grundlæggende mekanismer som

enhedslisten har misforstået helt grundlæggende

forskel på hvem der betaler skatten og hvem der bærer skattebyrden selskabsskat er en skat på afkast af kapital en høj selskabsskat fører til lavere investeringer et mindre kapitalapparat per beskæftiget og dermed lavere produktivitet og dermed lavere reallønninger

det lønmodtagerne der betaler skattebyrden i form af lavere reallønninger

er det også offentligt ansatte det er

selskabsskatten fører til lavere investeringer i kapitalapparatet dermed lavere lønninger og da vi har indrettet os sådan i det her samfund at højere lønninger på det private arbejdsmarked automatisk fører til højere indkomster for offentligt ansatte og for folk på

venstrefløjen havde lønmodtagernes

de gå ind for en fjernelse af selskabsskatten idet det vil medføre højere reallønninger for lønmodtagerne så jeg synes at enhedslisten

deres skattepolitik en lille smule og have lidt mere for øje hvem det er de egentlig prøver at hjælpe her for det er altså ikke en eller anden stor cigarrygende kapitalist som man ikke bryder sig om i enhedslisten som betaler den her skat det er alle mulige andre mennesker da det kun er mennesker der kan betale skat og ikke virksomheder som kun er en juridisk enhed

være til ejeren af virksomheden det kan være til aktionærerne det håber jeg liberal alliance er opmærksom på for det virker som om

heldigvis ikke tilfældet og det håber jeg

er om liberal alliance kan bekræfte at danmark og andre nordiske velfærdssamfund med en højere skatteprocent end andre land en skatteprocent som liberal alliance ikke kan lide har klaret sig langt langt bedre igennem krisen end grækenland end irland end spanien end england end island lande med lav skat som liberal alliance

det er borgere der betaler selskabsskatten kun mennesker der kan betale selskabsskat

investeringer i kapital kommer der færre investeringer i ny kapital det vil sige nye maskiner forskning og så videre ude i virksomhederne det fører til højere reallønninger når man investerer i nyt kapitalapparat

også lavere lønninger for dem der er i virksomheden nu skal jeg ikke foreslå enhedslisten

man jo bare fjerne selskabsskatten og hvis det så bliver udbetalt som overskud

de mennesker som rent faktisk modtager det det ville være en meget stor forenkling af skattesystemet og det ville måske endda skabe et incitament til at virksomhederne beholdt overskuddet i virksomheden og fik lavere gæld eller øgede deres investeringer og dermed øgede øgede deres

det er jo et fuldstændig klokkeklart bevis på at liberal alliances politik intet har

når man begynder at ævle om at det ikke er virksomheder der skal betale skat

at det er et land som danmark med en høj skat der klarer sig bedre et land som grækenland hvor de rigeste betaler lige præcis nul procent

mellem hvilke lande der har klaret sig godt gennem krisen og hvilke lande der ikke har kan ikke reduceres til hvad skattetrykket er i de enkelte lande et land som sverige har klaret

men fordi de har lavet reformer siden

øget arbejdsudbudet de har været i stand til at øge beskæftigelsen lavet reformer der har gjort at flere mennesker er kommet ud på arbejdsmarkedet

siden to tusind har reduceret antallet af mennesker

over ethundredetusind det er reformer af deres arbejdsmarked der har gjort

grunden til at de lande nede i sydeuropa har klaret sig rigtig dårligt

skattepolitik som sådan jo

ikke nogen fordel men hovedårsagen til at de har klaret sig rigtig dårligt har været nogle meget dårlige arbejdsmarkeder som fungerer rigtig rigtig dårligt og der har de

skifte kurs hurtigt men kausaliteten mellem

et højt skattetryk og hvor godt man klarer sig gennem krisen holder ganske

det er et amatøragtigt forslag at fremsætte med samme argumentation som ordførerne for venstre

at skatteprocenter og fradragsregler skal være på samme måde som vi ikke

i vores selvstændighed vores suverænitet i hvert fald mindst muligt

kommer nok ikke bag på nogen at det konservative folkeparti er lodret uenig med enhedslisten

de kommunistiske forslag de fremsætter her i salen men jeg bliver foruroliget

ned og det er selskabsskatten jeg taler om her man sagde jo

selskabsbeskatningen og det gjorde man så ikke nu har man så i regeringen i vækstpakke dk og heldigvis for det

til to og tyve procent

det giver jo ikke nogen mening og hvad skal danskerne tro hvad skal erhvervslivet tro

det faste grundlag som folk kan forholde sig til

erhvervslivet kan investere i forhold til

de præmisser der gælder så man ved hvilket afkast man får ud af det

gør det dyrere at skabe job man skaber ledighed det ved vi personskat det har vi haft masser af debatter om

personskattereformer

får ud af en høj beskatning er at folk ikke gider

til at yde en ekstra indsats og skabe nogle resultater så man opnår noget og

vi da heldigvis med god konservativ hjælp kommet ned på

hæver man prisen på en arbejdsplads det gør det dyrere at være virksomhed og man skal bruge flere penge til at betale skat og så er der jo ikke så mange penge

siger jamen vi skal bare have en højere

hvor mange kvinder der skal sidde i ledelsen i en virksomhed

der skal være transaktionsskat og alle mulige andre umuligheder

medicin af den helt forkerte skuffe det

man vil opnå er færre virksomheder dårligt fungerende virksomheder lavere indtjening færre job

jeg har givet udtryk for med de kommentarer

det er vi glade for at den konservative ordfører hjælper

men jeg vil også gerne lykønske den konservative

den her nye vækstplan som jo sænker selskabsskatten er det korrekt forstået at de konservative støtter

at skabe arbejdspladser at danmark ikke har en højere selskabsskat end andre lande så burde man vel også gå ind for at prøve

at danmark ville blive ved med at klare sig godt i konkurrencen

blev nødt til at sætte selskabsskatten ned og ned

en vælgerflugt fra enhedslisten og helt over i den konservative lejr der er meget langt

vil sammensætte vores skattepolitik og hvilken selskabsskat der skal være

årsagen til at irlands økonomi gik rabundus var at man havde en lav selskabsskat

ikke det der var årsagen til

var at det var en meget smal skattebase man beskattede relativt lidt

grækenland har et elendigt skattesystem der er masser af undtagelser

masser af fag og brancher der ikke betaler

og vi går jo som konservative ind for at alle skal betale den skat der nu er

i sammenligning med de lande forbløffende godt i danmark

skatteniveau altså jeg vil opfordre de konservative til at

det går lige præcis ikke ud på eu harmonisering på skatteområdet det går ud på et

mellemstatsligt samarbejde hvor der kan være forskellige elementer

det undrer mig at de konservative ikke kan være med til det altså hvis det

at at give flest mulige skattelettelser til ens venner i erhvervslivet og det tror jeg ikke de fleste danskere er glade for så tror jeg faktisk at de fleste danskere

at tage en af tingene det konservative

en manipulation fra ordførerens side når han påstår at jeg har sagt at der hvor der er lav skat er der risiko for at tingene går galt nej tværtimod jo lavere skatter jo bedre konkurrenceevne jo flere ansatte jo færre omkostninger jo bedre rammevilkår og jo billigere

større bliver skatteprovenuet til statskassen det er det fuldstændig modsatte af det som enhedslisten argumenterer for når jeg fortæller den konservative historie om hvordan det burde gøres der er ikke noget sammenfald

selskabsskatten det er det det handler om man vil hæve selskabsskatten man vil hæve personskatterne

er at danmark går nedenom og hjem hvis det måtte

den kom meget sent men den er der

enhedslistens ordfører kom med en masse

bemærkninger om at jo

det konservative folkeparti at grænsen skulle være

enhedslisten vil med grænsen vi ved ikke hvad sf vil med grænsen men nu spørger man så mig

så tæt på nul som muligt

på nul der skal være en eller anden form for skattebetaling men man skal bare huske én ting hvis der er en virksomhed

selv regne ud hvad de tredive procent vil være af det skattegrundlag

havde tusind virksomheder og de kun skulle betale ti

den måde man skal tænke på det ved jeg godt er helt fremmed

fornuftigt tænkende mennesker gerne vil føre

nogle i regeringen tænker i den retning må guderne forbyde

så tæt på nul som muligt

der er nogle samfundsomkostninger i forhold til at skabe rammer for virksomheder i det her land altså infrastruktur børnepasning barselsorlov uddannelse og så videre er tiltag som

arbejder med

om at man skal betale den skat man nu engang skal så vil det konservative folkeparti

til for at folk ikke snyder og bedrager og laver svindel og humbug når

have en relativt lav skat altså fordi alle betaler deres fair andel men fru lisbeth bech poulsen vender tingene på hovedet

at spørge sig selv hvilket serviceniveau vil vi have i det her land hvad er vores offentlige sektors størrelse og pris hvor mange penge skal vi bruge til det og så skal vi finde

hvis nu vi var så dygtige og betænksomme at vi tiltrak et hav af stærke virksomheder her til landet

et stort afkast til statskassen så behøvede satsen ikke at være ret høj i de virksomheder

enhedslisten bare vil sætte selskabsskatten op og op

det ganske enkelt ikke korrekt

i jorden vi støtter en finansiel skat på

efter den her ordførertale det her forslag handler ikke om en tilslutning til

kommissionens forslag om total harmonisering af skat

vi har foreslået at det skulle være på skattesatsen det er blevet påpeget fra forskellige partiers side at det kunne være godt at det også handlede om skattebasen

julefrokost hvor man både kan spise sild

ville have været med til det i udvalgsarbejdet i at afvise det fra start kunne vi nok have fundet en meget god aftale derfor synes jeg også det er dybt tragisk at vi nu står i

helt overordnet er det jo sådan at den finansielle krise har betydet et stort pres på de offentlige budgetter og at den har skabt

midler til velfærd og til offentlige investeringer

er det globale gennemsnit for virksomhedsskatter faldet i samme periode både på

og i eu jeg synes det er dybt beklageligt at udviklingen er gået den

synes virksomhederne bør være med til at betale for krisen så regningen også

som har tjent og stadig tjener store penge

de svageste i vores samfund regeringen deltager med støtte fra venstre og konservative desværre aktivt i ræset mod bunden ved at sænke selskabsskatten herhjemme både g20 og

kommissionen har i den senere tid været aktive i debatten om skatteunddragelse

både hensigtserklæringer og planer om hvordan man undgår skattely og international skatteunddragelse men den mest effektive måde at undgå

er mening i at spekulere i at flytte fra et land til et andet fordi niveauet for virksomhedsbeskatning har et fælles minimumsniveau

det er afgørende for os

det er lige meget hvor man vælger at være skattepligtig og at man er tvunget til

til fællesskabet ligesom alle andre gør i enhedslisten mener vi derfor at et minimumsniveau på virksomhedsbeskatning på globalt plan internationalt på europæisk plan mellem alle de lande der

kunne være et effektivt instrument i bekæmpelsen af skattely og skatteunddragelse

indbringe højst nødvendige skatteindtægter for at kunne finansiere velfærdssamfundet

af arbejdspladser jeg synes kun det er rimeligt at de store virksomheder at de bredeste skuldre bidrager til at betale regningen for krisen og jeg synes det er dybt tragisk

det ene parti efter det andet i den her sal afvise at være med til at arbejde i retning af at virksomhederne kommer til at være med til at betale

de studerende der skal tvinges til at betale

hen forkert hvis ellers herre nikolaj villumsen havde hørt efter i den her debat

at regeringspartierne alle sammen signalerede stor interesse for det her forslag

rent faktisk i øjeblikket også arbejder i eu for at få en harmonisering af selskabsskattebasen så man kan gå videre med det her

bare står fuldstændig af fuldstændig af

være med i eller ikke kan være med i og uden at der er sanktioner uden

og når man forsøger at give indtryk af

er de eneste der er optaget af det her problem det passer

vi har en fælles bekymring enhedslisten foreslår at der skal være

regeringspartierne og andre partier har i dag brugt lejligheden til at sige at det også skal

få sild og snaps til julefrokosten det ene udelukker ikke det andet hvorfor kan vi ikke blive enige om at arbejde fælles for at der også

vi har jo set at regeringen har følt sig nødsaget til at sænke selskabsskatten det synes jeg er dybt problematisk derfor kommer vi fra enhedslistens side med et internationalt orienteret solidarisk forslag som som

synes det er dybt problematisk at vi ikke kan blive enige om at støtte det her forslag

ligesom tilkendegivet at vi gerne vil tage

ikke bare sådan på et symbolsk niveau hvor man slynger en eller anden procentsats ud og så siger at

hele problemet

hensættelser til tab eller opgørelser af varelagre eller alle mulige andre ting som det ville klæde enhedslisten

lidt mere simpelt spørgsmål

ikke bare er sild og snaps der bliver diskuteret

og støtte det arbejde som lige nu pågår i eu

at sikre at basen er intakt

uanset hvilket eu land de bor i som kan snyde og

en finansskat altså det er jo lige præcis

endnu et af de steder hvor enhedslisten foreslår noget som jeg synes det burde være logisk at

men hvor regeringen desværre halter bagefter jeg synes ikke

afvise det her ud fra at man har noget mere man gerne vil have med

det ene udelukker jo ikke det andet

positivt hver eneste gang jeg har haft chancen

rigtig godt hvis vi kunne få et konstruktivt samarbejde om hvordan vi tager andre dele med end bare selve

er ærgerligt hvis det er det der får socialdemokraterne til at afvise det her forslag

gerne vil sige ja til det samarbejde at

smutte i de forskellige skattehuller der er rundtomkring

ja hvis bare det en mellemstatslig aftale hvor man underforstået ikke kan tvinges til noget som helst og

det jo en tom markering internationalt samarbejde er rigtig godt nogle af de steder hvor vi

er de steder hvor man ikke vil være med til at indgå i noget forpligtende men hvor man kun vil have det man selv vil have og i øvrigt gerne vil være med til at bestemme over hvad de andre skal have

så hvis enhedslisten ville gå seriøst ind i det og diskutere med de andre eu lande hvordan vi

muligvis komme et stykke ad vejen i forhold til at sikre at virksomhederne ender med at betale skat uanset hvor de bor men hvis enhedslisten kun har tænkt sig

ikke har tænkt sig at indgå i et forpligtende samarbejde som jo også nogle gange gælder

undskyldning for at man ikke vil være med til at arbejde for en international minimumsgrænse for selskabsskat synes jeg ærlig talt er

kan jo vælge at sige at det har en konsekvens hvis andre lande ikke er med når vi taler om skat

lidt ondt det kunne også være at det skulle have en konsekvens for handelsmæssige samarbejder

den her minimumsgrænse der findes jo rigtig mange måder at gøre det her på som er anderledes end eu harmonisering jeg synes det ville være dejligt hvis vi kunne få et godt samarbejde bredt i folketinget

at sænke selskabsskatten og dermed være med i ræset mod bunden

teten når vi skal have skabt en minimumsgrænse og

er enig med os andre i at det giver ingen mening

andre dele og at vi i et udvalgsarbejde hvis ikke

blev afvist i dag som det desværre er tilfældet arbejdede på at inddrage de relevante dele som sfs og andre ordførere har påpeget kunne være med i sådan en minimumsaftale

er ærgerligt at det her bliver skudt ned

det kunne være godt hvis vi i folketinget

arbejde for at der kommer et minimum

man kigger på indholdet på kvaliteten

sætte et mål på fem og tyve procent

tom symbolpolitik at sætte en eller anden grænse

det kan vi jo ikke inddrage når samtlige andre partier end enhedslisten afviser

synes det er en lidt underlig situation

sammenhæng er det eu der går foran

beklager at skulle sænke selskabsskatten nægter at være med

vi vil gerne inddrage andre ting men jeg synes ærlig talt det er en dårlig undskyldning man bliver ved med at henvise til det

om satspuljen og dens fremtid

meget på sinde at vi i danmark har ordninger og støttemuligheder som skal være med til at hjælpe de svageste og mest udsatte grupper i vores samfund

samme muligheder for et godt liv

livskvalitet som de fleste af os andre

dansk folkeparti ønsker at bevare satspuljen som en pulje der efter politisk aftale hvert år kan anvendes til særlige tiltag på social sundheds

arbejdsmarkedsområdet for at give visse modtagere af overførselsindkomster og udsatte grupper et løft men dansk folkeparti finder det dog forkert at finansieringen sker gennem en regulering af overførselsindkomsterne vi mener at midlerne til satspuljen skal tilvejebringes på det jeg vil kalde den store finanslov på den måde vil alle danskere være med til at bidrage til satspuljen

da vi mener at det er urimeligt at puljen finansieres ved at tage fra de udsatte grupper som tilfældet er i dag det er derfor vores holdning at der fremover på finansloven bør afsættes midler til en satspulje som ikke svinger meget i beløbsstørrelse

vi foreslår herefter at det vil være naturligt at de partier som stemmer for årets finanslov eller de partier som stemmer for finansieringskilderne til satspuljen efterfølgende er med til at fordele puljen så vidt jeg har erfaret er satspuljeforliget i forbindelse med regeringens skatteaftale fra juni to tusind og tolv med venstre og det konservative folkeparti opsagt med virkning fra efter næste folketingsvalg

det jo være oplagt at vi nu benytter os af muligheden for at nytænke nytænke til gavn for de udsatte grupper i danmark det er selvfølgelig mit håb at finansministeren vil bidrage til det

på et sundere og mere rimeligt finansieringsgrundlag det mener dansk folkeparti at vi skylder de udsatte borgere i danmark da midlerne

i satspuljen faktisk er med til at gøre en stor forskel for modtagergrupperne denne fremtidssikring håber jeg selvfølgelig at den socialdemokratisk ledede regering

jeg har også stillet et par spørgsmål til finansministeren og jeg må indrømme at de svar jeg har fået

min bekymring mindre de viser jo netop at der er nogle dystre fremtidsprognoser

satspuljen vi har set at der i to tusind og elleve og tretten

tilført nogen midler og forventningerne til to tusind og fjorten til sytten er at der heller ikke bliver afsat nogen midler så derfor håber jeg selvfølgelig at vi kan få en god debat i dag om

er et led i bestemmelsen om satsreguleringen som sådan i danmark og den ordning vi har nu og som vi i dag diskuterer har med mindre ændringer der ikke har vedrørt hovedprincipperne eksisteret siden nitten en og halvfems det er en ordning der har fungeret tilfredsstillende den har sikret en rimelig balance mellem hensynet til overførselsmodtagernes og de svage gruppers indkomst tilskyndelser på arbejdsmarkedet og hensynet til de offentlige finanser i dag står alle folketingets partier bortset fra enhedslisten bag ordningen med satsreguleringen og satspuljen som sagt har ordningen virket tilfredsstillende og regeringen har derfor ingen ønsker eller planer om at foretage ændringer i loven om satsreguleringen og satspuljen satspuljen vil

dermed fremover blive finansieret på samme måde som hidtil det vil nemlig ske ved at der hvert år afsættes en procentdel til det såkaldte puljebeløb afsættelsen af et puljebeløb forudsætter at den stigning i årslønnen der lægges til grund for fastsættelsen af satsreguleringsprocenten er større end to procent hvis stigningen i årslønnen er mindre end to

afsættes der ikke noget puljebeløb historisk har det været hovedreglen at der er blevet afsat den maksimale procentdel på nul det svarer til et årligt puljebeløb i

lønniveau afsættelsen af de årlige puljebeløb har ført til at den samlede akkumulerede satspulje i dag udgør tolv

indebærer jo en væsentlig forbedring af de svage gruppers levevilkår imidlertid er det jo også sådan at lønstigningen efter finanskrisen har været så lav

tusind og elleve og igen i år ikke er blevet afsat noget puljebeløb

indebærer at det skønnes at der heller ikke vil blive afsat noget puljebeløb i to tusind og fjorten jeg kan oplyse at der med de nuværende beregningstekniske forudsætninger om de mellemfristede udsigter og det er beregningsteknisk

igen vil blive afsat et puljebeløb for to tusind og sytten og frem de manglende puljebeløb i i de år vi her taler om medfører jo at den samlede akkumulerede satspulje er uændret

der derfor alt andet lige vil være færre midler at fordele ved den årlige udmøntning af satspuljen det er en konsekvens af den lave lønstigningstakt efter finanskrisen men som jeg har nævnt anvendes der hvert år under alle omstændigheder et meget betydeligt beløb på i alt knap tretten milliard kroner til forbedring af svage gruppers levevilkår i medfør af satspuljen og

gentage at regeringen mener at loven

og at regeringen ikke har nogen ønsker eller planer om

folketingets daværende partier undtagen et

blevet ændret nogle gange og senest ved lov i to tusind og tre hvor dansk folkeparti

med i forligskredsen i to tusind og otte tilsluttede liberal alliance sig hvorimod enhedslisten

i forligskredsen satspuljeordningen indebærer at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent der fastsættes på

af årslønudviklingen på arbejdsmarkedet reguleringen fastsættes efter en gennemsnitlig lo arbejders lønudvikling to år forinden og

lo arbejdere stiger følger overførselsindkomsterne tilsvarende med to år senere

procent af overførselsindkomsterne såfremt der er lønstigninger og pengene

i det vi kalder satspuljen de grupper der tages fra er

kontanthjælpsmodtagere førtidspensionister dagpengemodtagere folkepensionister sygedagpengemodtagere og det er også barselsdagpenge og efterløn der bliver taget fra ser vi på de forgangne års udvikling af puljen

kan man altså konstatere at der bliver færre penge at dele ud af og dermed færre mennesker og organisationer der kan hjælpes fra at have været en anledning til at dele ud og gøre andre glade har det nu nærmest udviklet sig til at flere bliver skuffede over afslag og at noget

jo egentlig kunne gøre en forskel for nogle mennesker må droppes eller reduceres kraftigt dansk folkeparti mener grundlæggende at målet med satspuljen er rigtigt men at finansieringen af satspuljen er forkert på grund af den førnævnte teknik

i takt med at lønnen ikke stiger så meget vil der blive en mindre pulje at dele ud af og det er årsagen til at vi mener at der bør kunne opnås en politisk enighed om at der ændres på finansieringen af satspuljen dansk folkeparti mener at midlerne til satspuljen skal tilvejebringes på det som jeg kalder den store finanslov på den måde

vil alle skatteborgere være med til at bidrage til satspuljen hvilket dansk folkeparti finder rimeligt hvorimod det ikke er rimeligt at puljen finansieres ved at tage fra de udsatte grupper et velfærdssamfund som det danske er netop kendetegnet ved at dem der kan ressourcemæssigt både økonomisk og menneskeligt tager hånd om de mennesker der ikke kan klare sig selv derfor bør vi fra folketingets side gøre alt hvad vi kan for at

tilgodese den her gruppe af medborgere

sikre at det også i årene fremover er muligt at have et samfund som værner om dem der på grund af for eksempel sygdom misbrug af den ene eller den anden art eller som følge af årsager som man ikke selv er herre over ikke kan klare sig selv fremover

som ikke svinger meget i beløbsstørrelse

være naturligt at de partier som for eksempel stemmer for finansloven eller de partier som er med til at acceptere finansieringskilderne til satspuljen efterfølgende er med til fordelingen af puljen

jeg mener at det er tid til at vi nytænker

vi nytænker til gavn for de udsatte grupper i danmark

nogle der sidder og tænker hvorfor dansk folkeparti egentlig er med i satspuljekredsen når vi ikke er tilhængere af finansieringsmodellen men her er det vigtigt for mig at slå fast at det netop er finansieringsmodellen

vi ikke synes om

drøftelserne og også at være med i beslutningerne om hvem der skal tilgodeses

puljemodtager det mener vi er meget ansvarsfuldt og vi ønsker ikke stå ude på sidelinjen det

ligger os meget fjernt der er også mange initiativer og satspuljeansøgninger

på samme vis har det også været sådan at de andre satspuljepartier har kunnet sige det når var projekter som de primært har ønsket at støtte

er meget sundt at vi har en masse gode diskussioner men at vi altid ender med at være enige om udmøntningen af puljen sådan håber jeg selvfølgelig også det vil være fremover

jeg selvfølgelig at finansministeren lytter til og imødekommer og ikke blot afviser jeg

finansministeren så vi også kan få lov til at stille spørgsmål det mener jeg faktisk at vi skylder de udsatte borgere

i det danske samfund jeg synes det er problematisk at vi nu ser en pulje der bliver reduceret og som jeg også nævnte i min begrundelse

de svar som finansministeren har givet at det faktisk ikke ser så godt ud fremadrettet jeg mener at vi skal værne om satspuljens grundidé om at vi skal passe på de udsatte og at vi skal sørge for at sætte nogle gode og nye initiativer i værk for at støtte disse målgrupper men jeg ser frem til debatten

dansk folkeparti har et forslag til vedtagelse folketinget opfordrer regeringen til at indkalde folketingets partier til drøftelser og forhandlinger om en fremtidig finansiering af satspuljen så den fremover vil blive finansieret direkte via finansloven og ikke som i dag gennem en andel af reguleringen af overførselsindkomsterne

satspuljeprojekter som finansministeren sagde er den akkumulerede værdi af satspuljen jo tolv

satspuljeprojekterne skal over på den store finanslov det andet spørgsmål

jeg ikke er helt klar over om dansk folkeparti vil være med til at afskaffe satspuljereguleringen det står der nemlig ikke noget om i

er enig med enhedslisten i at det er en uretfærdig form

vil gerne høre om ordføreren vil være med til

at afskaffe satspuljereguleringen som jo betyder at det er overførselsindkomster der betaler til

der er på overførselsindkomster jeg mener at vi andre som har nogle gode indtægter faktisk også skal bidrage til en pulje som kan sikre at vi stadig har et velfærdssamfund og at vi tager hånd om de svage grupper i vores samfund og det er jo sådan at dem har

helt klart fornemme at der er sket en forandring i forhold til tidligere hvor man jo faktisk havde temmelig mange midler at dele ud af og

nu er det enormt svært det er virkelig virkelig en hård proces

en mere stabil pulje og så ved vi hvad vi har at gå

af projekterne til finansloven som finansministeren oplyste

er den aktuelle værdi af dem

det andet spørgsmål fik jeg heller ikke rigtig svar på vil ordføreren være med til at afskaffe den uretfærdige satspuljeregulering

der jo svarer til at fodre hunden med dens egen hale

hvis man gerne vil det hvorfor opsagde man så ikke satspuljeforliget inden det sidste folketingsvalg for så kunne vi jo have

rent bord og taget en helt ny diskussion i folketinget om reguleringen af

virkning fra efter næste valg der er det jeg så siger at dansk folkeparti

gå i dialog og være med og der må jeg ærligt

fortsat gerne vi siger også i vores forslag til vedtagelse

så svar på det andet spørgsmål at vi vi gerne

hvordan den fremadrettet kan finansieres det kunne være oplagt at gå ind at kigge på om der skal

det kunne selvfølgelig også være oplagt at gå ind og kigge på hele finansloven og se om der er nogle områder som man måske kunne skære lidt i

jo aldrig været nogen hemmelighed at dansk folkeparti altid kommer med et fuldt finansieret finanslovsforslag

og rigtigt og jeg er på mange måder enig men derfor undrer det mig også at

de muligheder der var for specielt udsatte grupper grupper

hæve sig lidt og have lidt ekstra på kistebunden også sidst på måneden

sammen med v og k fjernede de muligheder og indførte de såkaldte fattigdomsydelser

primært jeg tror kun vi er to socialordførere til stede og det

sidder på den store kasse og kan være med til at ændre på det her og forhåbentlig også i samarbejde med herre john dyrby paulsen som ordfører på området for socialdemokraterne

vedkender os fuldt ud de aftaler vi har indgået de står fuldt ud ved magt vi har hele vejen igennem sagt at vi vil have at der bliver ført en socialt ansvarlig politik i danmark

på at i danmark er der nogle udsatte grupper jeg ved ikke om herre dyrby paulsen er klar

vi er altså vældig vældig glade for at vi kan lave en pulje for dem og derfor er vi også nødt til at tage den

vi har jo selv lavet en aftale nu her for nylig

det er fint nok og jeg er også enig i at det er gode projekter jeg synes nu stadig at ordføreren kommer let

forringet vilkårene for udsatte grupper da dansk

havde muligheden for at have indflydelse på den tidligere borgerlige regering men lad nu det ligge

må man forstå af det der er kommet frem i medierne

foreslår at hvis man skal øge satspuljen

reguleringen af satspuljen altså skal det være mere end de nul

godt tænke mig at høre hvordan dansk folkeparti stiller sig til

også have nogle negative konsekvenser så hvordan stiller ordføreren og dansk

åbenbart også medierne har været lidt opmærksomme på at nu kom den debat i dag at dansk folkeparti faktisk er åbne over for rigtig mange ting vi skal have en god og grundig debat og det er derfor jeg faktisk opfordrer også i forslaget til vedtagelse

ikke stiger lige så hurtigt som lønningerne

en vis del af den danske befolkning og

jeg ved godt at herre joachim b olsen måske har en anden holdning men hvis liberal alliances ordfører på socialområdet havde været til stede tror jeg måske

de udsatte grupper i dagens danmark og også sikrer dem fremadrettet vi vil indgå i enhver dialog og debat om hvordan vi finansierer

og undertegnede er fuldstændig på samme linje så der er ingen grund til at

af at vi ikke skulle være det det jeg spørger ind til er vil dansk folkeparti beholde den regulering

handler ikke om hvad pengene skal bruges til

diskussion er rigtig spændende og rigtig god og vi vil også gerne være med til at finansiere de ting jeg spørger bare ind til

en helt anden konstruktion af satspuljen fremadrettet

på finansloven og så må man finde pengene et sted

have den regulering jeg synes ikke man

spurgte om og også herre finn sørensen at

at komme lidt nærmere ind på

flertal for det og at dansk folkeparti er med

i de forhandlinger der nu skal finde sted så det er det

ordføreren fra sf tidligere har set

men vi har dem altid fuldt finansieret og det skal vi nok også sørge for på det her område vi er ikke et sekund i tvivl om at det

om finansiering og placering af

mener jeg det er vigtigt at få drøftet indholdet af satspuljen altså den måde satspuljen fungerer på på nuværende tidspunkt

i den her debat

finansministeren har jo ikke så lang parlamentarisk erfaring

derfor ikke rigtig været nede i detaljerne i værktøjskassen

finansministeren sagde det fungerer jo tilfredsstillende så derfor kører vi bare videre når man kan sige

at man skal gøre noget for de udsatte grupper

vi har været ovre til sættemøde og fordelt pengene

jeg ikke er helt sikker på at finansministeren er helt klar

blandt andet socialministeriet at fordele pengene på nogle andre grupper

så fastlægger man hvor meget der skal være af økonomi i dem

ved man også på det tidspunkt hvem man ønsker skal have pengene det er jo ikke særlig

har låst sig fast både på økonomi og på hvem

og det er jo det der er et af de store problemer og det er vigtigt for finansministeren at vide

til de udsatte grupper for størstedelens vedkommende de går til embedsmænd i ministeriet

nogle spørgsmål til socialministeren om barnets reform

er placeret hos embedsmænd i ministeriet det er to hundrede million

hjælpe de udsatte jamen pengene skulle jo gå til de udsatte vil finansministeren

ustyrlig lang tid før pengene kommer ud

i november to tusind og elleve bevilgede vi seks og fyrre million kroner til et projekt der hedder exit prostitution som skulle hjælpe prostituerede ud af prostitution halvandet år efter er der stort set ikke udbetalt en krone til de udsatte grupper

til noget til noget planlægning ministeriet har siddet og arbejdet med det men de fire kommuner som skulle arbejde med det her og give pengene videre

ikke særlig smart og det er ikke særlig godt at pengene går til bureaukrati

projekter og når man ikke er kommet i gang halvandet

to år tilbage det vil sige at de projekter vi

vedtaget venstre har ikke sagt nej til at forlænge

vi vi har lavet nogle aftaler men vi har ikke sagt hvad der skal ske fremover

kan forstå at finansministeren er meget skråsikker og det er man jo når man ikke har været herinde så længe

tingene udmærket have ændret sig jeg forstår at finansministeren mener

og sytten og så ved man ikke hvad der sker fremover

sige hvordan udviklingen vil være i årene fremover så jeg synes ikke man skal være så forbandet skråsikker på det her når jeg nævner at

fordeler pengene i nogle bestemte puljer inden vi andre i

nævne et godt eksempel på at de netop ikke går til de udsatte grupper

havde vi her til sidst da vi skulle uddele

meget stor del af den private pulje gik til dansk flygtningehjælp og røde kors en en tredjedel af

finansiere at der kommer nogle flere midler i den her satspulje jeg vil gerne lige læse et lille citat op

ordføreren er refereret for

jeg citerer der er jo en model for hvor pengene til satspuljen skal komme fra og den kan man jo bare ændre på så der kommer flere penge man kan bruge samme model men regulere satserne

overførselsindkomst altså de arbejdsløse pensionisterne

med den virkning at de får mindre i overførselsindkomst er det det som ordføreren mener

sagen er at hvis man vil have flere penge i

kan man jo ændre den måde man

komme flere penge i satspuljen det som som herre finn sørensen glemmer at sige

udbetales på nuværende tidspunkt

stigningen af stigningen jeg vil meget hellere have at man har satspuljen og regulerer den

ville der ikke blive afsat ret mange penge

jo afsat rimelig pæne beløb

at man tager endnu mere fra mennesker på overførselsindkomst og det vil sige at deres overførselsindkomst bliver reguleret endnu dårligere end tilfældet har været siden begyndelsen af nitten halvfemserne så synes jeg bare at ordføreren skulle holde op med at fremstille sig selv som en der har en stor

vegne hvordan man kunne skaffe nogle flere penge til den samlede satspulje og jeg har ikke hørt nogen andre her i salen foreslå hvordan der skulle komme flere penge

enten kan man gøre det som jeg foreslår på venstres vegne

enorme indflydelse på regeringen som de har i øjeblikket forhandle med finansministeren om at få sat nogle penge af på finansloven det er jo ikke lykkedes i de halvandet år der har været en ny regering her er det ikke lykkedes

se se dét er pinligt vi kommer med et forslag

i satspuljen og der er enhedslisten

den første finanslov som den her regering lavede fjernede vi fattigdomsydelserne som venstre

med til at indføre og som gik ud over udsatte grupper

af at vi fjernede de fattigdomsydelser jeg tror det

ubehageligt til at ramme nogle udsatte grupper da ordførerens eget parti

indføre de her regler så skal man også høre det fra et parti

grupper der skal betale den nulvækst venstres nulvækst

noget som helst at vide om bliver det de udsatte grupper ja

af venstres ordfører at sidde og beskylde enhedslisten for ikke

ramt de udsatte grupper uanset hvad herre eyvind vesselbo står på talerstolen og siger og uanset

det er jo ikke lykkedes endnu og derfor er det jo nemt at stå her i salen og sige nu vil vi gerne have det på finansloven man ved jo at

ikke bliver en krone til enhedslisten når finansministeren træder i karakter

at det det drejer sig om her ved at vi har reguleret på nogle af ydelserne er jo at det skal kunne betale sig at arbejde

betale sig at arbejde og derfor skal der være en forskel

mellem det man får for at arbejde og det man får i sociale ydelser

den her forespørgsel som jo er stillet af dansk folkeparti

og det nævnte herre eyvind vesselbo ikke med ét ord i sin ordførertale

så vi kunne få en diskussion og få ryddet op i det morads

med den måde regeringen administrerer satspuljen på så sagde jeg også

de intentioner og den måde som dansk folkeparti vil administrere og

får et ret tæt samarbejde med venstre

være interesseret i at vi indgår i en lidt tættere dialog og prøver at kigge på hvordan hele satspuljen skal skal være fremadrettet faktisk for at fremtidssikre den

om venstre måske kunne være med

voldsomme problemstillinger i forhold til at det er temmelig mange områder der skal deles om den samme pulje og at det måske ender med at én pulje

noget mere end en anden vi ved at det er både sundheds er social at det er beskæftigelses og

kunne ordføreren være med på at vi måske sagde at vi

dele det op så vi faktisk får en

problemet er altså

som de er tiltænkt nemlig de udsatte grupper det sker i

være enige og derfor kunne man blokere

arbejder vi jo ikke i venstre vi vil selvfølgelig

til at få de her penge ud så derfor gør vi det

når så langt vi overhovedet kan men vi vil meget gerne være med til at drøfte de her ting med

det det der er det vigtige er at de mange mange penge

kommer ud til tiden at de kommer ud når de bliver bevilget

midler fra satspuljen der går til drift og ikke går til

menneskenære de mere varme områder

afslutningsvis

hvordan vi sikrer at vi fremover bliver ved med at kunne have nogle nye ting

selv kan finde deres egen finansiering så de ligesom kan

at man skulle have nogle bevillinger i en periode på op til fire år og så skulle det overgå

og derfor er der nogle der bliver ved med

et meget meget stort beløb

fyrre million kroner ud af en hundrede og tredive million

det var altså næsten en tredjedel af beløbet

der er udsatte og ikke til andre grupper

de permanente ting ligge i finansloven hvorimod det der er nyt og kan pege fremad

spørgsmålet fra dansk folkeparti i forbindelse med forespørgslen er

fremtidige finansiering af satspuljen og der er svaret vel meget enkelt

ikke har nogen intentioner om at ændre på reglerne vedrørende satspuljen

fuldstændig enige med finansministeren den anden del af forespørgslen går jo på om man kunne forestille sig

satspuljen sådan for fremtiden bliver finansieret via finansloven som dansk folkeparti

forespørgslen og der må man jo tage til indtægt at dansk folkeparti dermed

indirekte foreslår at man får en finansiering af satspuljen direkte via finansloven

lønudviklingen og

satspuljen nemlig omkring syv hundrede million kroner om året hvis lønstigningerne er tilstrækkelig store og det har jo betydet i

med at vi har en satspuljeaftale der er over tyve år gammel at det samlede beløb omkring satspuljen

til næsten tretten milliard kroner det er immer væk en slat som det også er blevet sagt af ordførere i forbindelse med debatten indtil nu

sådan at der ikke er nogen penge i satspuljen er jo ikke sådan at der ikke kommer penge til nye projekter i og med at der er et tilbageløb fra nogle af projekterne

den aftale der netop er lavet dækker jo årene to tusind og tretten

seksten og der er der på socialområdet så vidt jeg husker lidt over syv hundrede million

der er fordelt så det bliver jo trods alt til noget

en gratis omgang for dansk folkeparti

jeg har fuldstændig forståelse for at socialordføreren for dansk

etablere de såkaldte fattigdomsydelser blandt andet med loft over kontanthjælpen og i øvrigt støtter venstre der jo går ind for nulvækst i den

ikke fuldstændig afvise at den nulvækst går ud over de udsatte grupper venstre har jo ikke villet fortælle hvordan de ville finansiere det

men fuldstændig afvise det kan man vel næppe der

folkeparti at de i forbindelse med

satspuljen og i forbindelse med

det indirekte forslag om at finansiere satspuljen via

også træder i karakter og fortæller hvor pengene skal komme fra og ikke bare som

dansk folkeparti kan bidrage og derved også få noget igen og det det gælder selvfølgelig først og fremmest finansieringen

i forbindelse med med satspuljen det er jo sådan at hvis

via finansloven så skal det ind i finanslovsforhandlingerne

bliver man altså nødt til at spille aktivt med

det har vi ærlig talt ikke set endnu fra dansk

men det kan være vi vi ser det i forbindelse med finansloven for to tusind og fjorten så derfor skal min opfordring til dansk folkeparti være

at man kerer sig også om de udsatte i samfundet men ellers

hun siger at det er rigtig svært når man sidder med utrolig mange kvalificerede ansøgninger

jeg synes virkelig at det sociale

i den grad trænger

socialministeren der siger at der mangler penge til det her område

nedtoner konsekvenserne af nulvækst i satspuljen og så videre det er overskriften jeg håber det er citeret korrekt

sig om oplysninger om satspuljens fremtidige finansiering og overvejelser om at ændre på finansieringen det drejer sig kun om finansiering og ikke

enig med min socialminister det var også det som dansk folkepartis socialordfører

forestille os at der var flere penge til socialt udsatte og jeg tror når alt kommer til alt

både finansordførere og andre ordførere specielt måske socialordførere i folketinget kan skrive under på at der er mange gode og værdige ting vi kunne bruge

sidste år var det i nærheden af hundrede milliard

det er altså ikke noget man bare lige kan se bort fra når vi skal finansiere de mange gode initiativer vi gerne vil det skorter ikke på gode initiativer i danmark heller ikke på socialområdet

til udsatte grupper det kunne være en mulighed at man

koster penge så derfor er

at få lidt mere hjerte med end end jeg måske hører

det er på rette sted

opleve og jeg synes det er

socialordførernes i den her sal men

at det nogle gange ikke er nok at have hjertet på rette sted man skal også

for at vi kan sikre at der er penge i pungen skal vi også sørge for at der er finansiering til det vi laver og ikke bare bruge løs det nytter ikke noget at vi har større og større underskud for så bliver det nogle af de her områder

det bliver man enige om det er en smuk demokratisk tradition

man fordeler midlerne det er jo rigtigt som jeg

midler at fordele fordi der er nogle projekter der løber ud

da man skal holde fast i jeg er fuldstændig enig med ordføreren i at der er mange gode projekter i satspuljen og det vil der såmænd også være

så får vi et problem det kan godt være at man måske det første års tid eller to kan bruge nogle uforbrugte midler og flytte lidt rundt på pengene men de bliver jo så bare brugt de kommer jo ikke igen så ordføreren må vel indrømme at vi får nogle problemer med satspuljeprojekter der løber ud som der ikke er penge til og at man bliver nødt til at sige nej til en lang række ansøgninger det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er hvornår skal vi regne med at at socialdemokratiet

efterlever den kongresbeslutning der blev truffet på socialdemokratiets kongres i to tusind og otte om at man skulle afskaffe den uretfærdige satspuljeregulering der jo betyder at det er de fattige om man så må sige der betaler

er der ikke så mange penge i puljen som der ellers ville være nu er meningen med satspuljen jo at ministeren er fødselshjælper til projekter og derfor er der også en tidsbegrænsning på

set ikke noget mærkeligt i men det betyder jo ikke at der ikke er penge i satspuljen der er nogle projekter der løber ud

løbet tilbage og den aftale der netop er indgået fordeler jo mere end syv hundrede million kroner på socialområdet i årene to tusind og tretten

som finansministeren gjorde meget klart

og de regler der gælder i forbindelse med satspuljen er ganske udmærkede og afvejer de hensyn man skal tage i den sammenhæng

og som reglerne er skruet sammen de næste fire år det er i hvert fald finansministerens udmelding

så vil jeg gerne have at ordføreren så

vi da nok et problem i forhold til projekter der løber ud og i forhold til mange nye ansøgninger det vælter jo ind med ansøgninger hvert år til den der satspulje så kan ordføreren ikke bare i det mindste indrømme at vi får et problem og så måske også komme med et bud på

vi gør ved det det andet spørgsmål fik jeg ikke svar på det er hvornår kan vi forvente at socialdemokratiet som regeringsbærende parti efterlever den kongresbeslutning man traf i to tusind og otte hvor man var enige om

at satspuljereguleringen hvor man simpelt hen tager fra nogle af dem der har mindst i det her samfund

det betyder jo ikke at der ikke er midler der kan flyttes rundt

million kroner i årene to tusind og tretten

at initiativer til udsatte grupper skal gå gennem satspuljen man kan udmærket i finanslovsforhandlingen rejse ønsket om det det kan enhedslisten jo også gøre ved de kommende finanslovsforhandlinger og har jo også gjort det tidligere og vi har jo sammen afskaffet kontanthjælpsloftet og de øvrige fattigdomsydelser

så man kan godt lave andre ting der ikke nødvendigvis

finansministeren sagde meget klart det er en udmærket aftale og det

afbalancerer de forskellige hensyn der er i forbindelse med satspuljen

i fokus her det er nogle helt andre ting det er ikke det at ville gøre noget for de udsatte grupper

hvis der skal flere penge i satspuljen så kan man gøre det på den og den måde blandt andet

justere på taksterne satserne så siger socialdemokratiet nej nej det vil vi ikke men der kommer ikke

til de udsatte grupper

klart svar det er jo et klart svar det her drejer sig ikke om de udsatte grupper

de svage i det danske samfund nej

satspuljens finansiering fremtidige finansiering og eventuelle ændringer af den nuværende finansiering ikke noget som helst andet jeg beklager at vi svarer på de spørgsmål der bliver stillet i forespørgslens tekst altså i den direkte ordlyd

det er rimeligt at vi holder os til det emne så synes jeg i øvrigt at venstre skal passe på med at slå sig op på

og værner om de udsatte grupper det er jo ikke det vi har set fra

for nogle grupper det kommer til at gå ud over også selv om venstre ikke vil tale om det jeg frygter alvorligt

at de penge der er til rådighed for de udsatte grupper skal komme de udsatte grupper til gavn og det

der sker er at pengene går over i socialministeriet er socialområdet og bliver administreret af socialministeriet

set ikke for at konstatere at ordføreren var finansordfører

finansministeren var finansminister

social indignation ikke noget der overhovedet kunne kunne appellere

sociale sindelag derfor vil jeg gerne spørge

enig i at det er et problem at de penge vi bevilger i satspuljen ikke kommer ud

to år efter at de er bevilget

sige ikke noget der er ændret efter at regeringen blev skiftet i efteråret to tusind og elleve de problemer har været der før og venstre kunne

selv stod ved rorpinden og havde statsministerposten

fra venstres side må jeg så ikke lige endnu en gang sige det der med at herre eyvind vesselbo

når man ser på hvad venstre har været med til kontanthjælpsloftet fattigdomsydelserne har vi måttet fjerne har vi måttet fjerne herre eyvind vesselbo og som sagt tidligere

ikke at nogen som helst vil afvise at det blandt andet bliver de udsatte grupper der kommer til at finansiere den nulvækst venstre har jo indtil nu ikke villet mæle ét eneste ord om hvordan den nulvækst skal finansieres jeg forstår at det er et af kernepunkterne i venstres politik fremadrettet men man vil altså stadig væk ikke fortælle

hvem det er der skal finansiere den nulvækst det synes jeg er bundærgerligt for

det er et angreb på de socialt udsatte dermed må må man jo forstå at ordføreren mener at jo flere penge man giver i kontanthjælp jo mere værner man om de socialt udsatte det er jo den helt klare logik når man har et kontanthjælpsloft og giver lidt færre penge så værner man ikke om de socialt udsatte når man fjerner det og giver flere penge så værner man om de socialt udsatte så logikken er at jo flere penge man giver jo mere værner man om de socialt udsatte det må ordføreren

i er konklusionen

venstre slår sig op som beskytter af de socialt udsatte

ord synes jeg heller ikke man skal bruge her fra talerstolen men det er rigtigt at jeg har påpeget det skisma der er at man gerne vil slå sig op som

socialt ansvarlig specielt med hensyn til de udsatte grupper og det vi bare har set i realiteten den ene gang efter den

ud over de samme grupper og der synes jeg simpelt

har værnet om de socialt udsatte og så henhører ordføreren

kontanthjælpsloftet så må logikken jo være

man fjerner kontanthjælpsloftet og dermed giver flere penge

man mere socialt ansvarlig altså jo flere penge man giver i kontanthjælp jo mere socialt ansvarlig er man det er

tværtimod har vi lavet en kontanthjælpsreform derfor kan man ikke lave den logik

der springer kæden altså fuldstændig af det der var pointen

en del af det vi kaldte de såkaldte fattigdomsydelser og de går jo blandt andet til udsatte grupper og det

lavede derfor er det

sig op på at være de socialt udsattes beskytter når venstre i

dem der indførte fattigdomsydelserne det har ikke noget at gøre med

bare en kold konstatering af at det er lidt underligt at man som parti slår sig op på at ville værne om de udsatte grupper

denne forespørgselsdebat og den tekst der er blevet fremlagt som forslag

ikke være her i dag og derfor har jeg fået til opdrag at læse hendes ordførertale op og det vil jeg gøre nu satspuljeordningen med den særlige satsregulering har eksisteret siden nitten en og halvfems formålet med ordningen er at sikre en rimelig balance mellem hensynet til overførselsmodtagernes og svage gruppers indkomst tilskyndelse til at finde et arbejde og selvfølgelig hensynet til de offentlige finanser alle partier undtagen enhedslisten står bag ordningen og er årligt med til at dele midler ud fra satspuljen satspuljen finansieres ved at der årligt afsættes en procentdel til puljen afsættelse af et beløb forudsætter at den gennemsnitlige årsløn stiger med mere end to

hvis stigningen i årslønnen er mindre en to

det har været tilfældet siden finanskrisen

milliard kroner i satspuljen til årlige forbedringer af udsattes vilkår som følge af afsættelsen af de årlige puljebeløb i de gode år det er netop den sikring som satspuljen giver udover det vil vi gøre opmærksom på at regeringen har taget en række andre initiativer

for at forbedre socialt udsattes vilkår blandt andet da vi som det første afskaffede fattigdomsydelserne i den første finanslovsaftale med enhedslisten med de ord kan vi ikke

have et særligt fokus på vilkårene for både dem der modtager overførselsindkomster og svage og udsatte grupper i samfundet mange gode tiltag og forsøg er dermed blevet sikret med puljen sf og regeringen har

ændre på de nuværende regler men omvendt er det også vigtigt at fremhæve at satspuljen ikke står alene i forhold til at forbedre forholdene for dem der har mindst

det har denne regering om nogen vist når regeringen med skattereformen for eksempel forhøjede ældrechecken med fem tusind kr forbedrede vi de økonomiske

forhold for folk på overførselsindkomster ud over hvad der ligger i satspuljen det samme var for eksempel tilfældet da vi afskaffede

i to tusind og tretten

der øremærket tre hundrede million kroner til området gennem aftalen med regionerne om deres økonomi

to tusind og tretten lavede regeringen sammen med enhedslisten en social pakke

gratis tandbehandling til de

stillede i det her land børnecheck til flygtninge et særligt børnetilskud til eneforsørgere et sundhedstjek

for tortur hjælp til økonomisk trængte lejere der stod for

ud over satspuljen det skal vi selvfølgelig også se på og jeg vil da fra talerstolen opfordre til at de partier der vil indgå i diskussioner om næste års finanslov

hvilke områder man kan støtte via finansloven

forsøger også at finde nye veje i den kommunale opgaveløsning via frikommuneforsøg regelsanering evaluering af kommunalreformen psykiatriudvalg

så vi på den måde kan finde nye og bedre måder at hjælpe socialt udsatte på men satspuljen har været begrænset i de senere år og det skyldes den lavere lønudvikling på arbejdsmarkedet

men samtidig er det også strengt økonomisk betragtet et udtryk for at en mindre regulering af overførselsindkomsterne får mindre reel betydning med disse ord kan sf ikke

baastrup der er socialordfører for dansk

fru anne baastrup har sagt at hun

nu er ordføreren inde på noget med frikommuner

der er nogle muligheder men vi har jo mange kommuner og der er udsatte borgere i alle kommuner og derfor kunne jeg tænke mig at høre ordføreren som jeg egentlig også tror

egentlig er regeringspartierne forventer af kommunerne

ordføreren er inde på nogle større områder der er blevet tilgodeset det er sikkert mange af de områder som ordføreren er inde på men satspuljen

jo mange små projekter og

men nu er det ordføreren for socialistisk folkeparti til at svare på

det er rigtigt at jeg tidligere har været kommunalordfører og kommunerne har jo

en række forpligtelser både lovgivningsmæssigt og i

på forskellige områder psykiatri indsats for hjemløse og så videre

indenrigsministeren økonomien med kommunerne så kommunerne har helt klart en en forpligtelse og det er

ved også at der er visse projekter som

finansieringen af projekterne det kan være blandt andet grønlandhuse som der er i nogle byer der er nogle sociale

så konstatere ud fra de tilbagemeldinger vi får

egentlig gerne høre ordføreren kommentere lidt

vi står med nogle små projekter som nu bruger jeg udtrykket gør en forskel i mange menneskers liv øger en livskvalitet hos den enkelte borger hos en gruppe af borgere og så videre

sort ud fremadrettet er sf ikke

fru anne baastrup fra socialistisk folkeparti som er ordfører på socialområdet er bekymret

de ting der i hvert fald lovgivningsmæssigt skal tages vare på

det ikke giver mening at putte på finansloven

jo også forskellige diskussioner om for eksempel frivillige tiltag det kan være hjemløseherberg eller andet

kommunalt skal betales for eller ej jeg kender

hvor kommunen er gået ind og har sagt at man her

på det kommunale budget men det er selvfølgelig

i så trængt en økonomi som vi har også ude i kommunerne

diskutere om der er plads til i budgettet

at ændre de nuværende regler så er det bare jeg gerne vil høre hvornår har socialistisk folkeparti ændret politik på det her område

jeg faldt over en artikel fra to tusind og otte da man diskuterede satspuljen en hel del blandt andet på socialdemokratiets kongres og der blev herre ole sohn den daværende ordfører

vi vil gerne sikre overførselsmodtagerne en fuld regulering af deres indkomster bevare satspuljen og samtidig sikre en permanent finansiering det er jo en politik der til forveksling lignede den enhedslisten stod for på det tidspunkt og stadig står for så er det bare jeg spørger hvornår har ordførerens parti ændret politik

man nu siger at man ikke har nogen planer om at ændre på de nuværende regler som jo betyder at mennesker på overførselsindkomster finansierer

sf har ikke gået ind for at satspuljen skulle afskaffes men det er rigtigt at vi tidligere har fremsat et forslag om at finansieringen kunne komme fra

af flere omgange om at finansieringen skulle komme fra

man opgav sin hidtidige modstand mod at det var mennesker på overførselsindkomster arbejdsløse pensionister

der skulle finansiere de sociale

kendsgerning at der ikke kommer flere penge i satspuljen de næste fire år hvis det går så galt som finansministeren forventer

ordførerens parti så skaffe midler dels til de fornødne sociale projekter som udløber dels til de

er det på samme måde som man skaffede penge til ældrechecken nemlig ved at forringe overførselsindkomsterne yderligere eller mener ordføreren det som ordføreren sagde jeg opfattede

i retning af at den der satspuljeregulering ligger meget godt hvor den ligger men er det ikke rigtigt

ganske drastisk i forbindelse med skatteforliget sidste år sammen

med højrefløjen hvor man jo forringede overførselsindkomsternes regulering yderligere med fem

blev højere og hvor der kom en ældrecheck på fem tusind

stigningen i overførselsindkomsterne mindre

sammen med enhedslisten

på finansloven sidste år altså finansloven for i år

milliard kroner så i forhold til

antydes at alle sociale tiltag i det her land ophører fordi vi desværre har økonomisk krise og lønningerne ikke stiger

den samme problemstilling vi stod med sidste år og der fandt vi

at ville drøfte de her ting også indholdsmæssigt

finansministeren og og ordføreren for

og kom med nogle nogle kommentarer som

sagde sf

satspuljen hvorfor er det ikke sket det det man kunne sige var

så ville der blive nogle flere penge til nogle af

at psykiatrien ikke skal placeres i satspuljen fordi

og ikke kan svare på det men jeg vil bare spørge om hvorfor

når det var det man argumenterede for

forhåbentlig ellers skal ordet have en ny

men sundhedsministeren har jo netop gjort det her

at der skal være et ekstra fokus på psykiatrien også økonomisk og det er her

vi behandler de mennesker i samfundet som har mindst og som meget ofte er i en meget svær situation menneskeligt og økonomisk baggrunden for debatten er finansministerens oplysninger om at der på grund af en ringe lønudvikling ikke bliver tilført nye midler til satspuljen i perioden to tusind og tretten til

den femte marts fik vores finansordfører herre frank aaen oplyst at den akkumulerede satspulje er

jeg har så fået at vide at der er et lidt senere spørgsmål hvor den siger tolv

akkumulerede satspulje er det fine fremmedord for den samlede gæld som samfundet siden nitten fire og halvfems har oparbejdet til mennesker på overførselsindkomst hvis vi tager et par eksempler i to tusind og tolv var den enlige førtidspensionist

seks tusind otte hundrede og fire kroner bagud en gift folkepensionist var sakket fire tusind ni hundrede og to og tredive kroner bagud en langtidssygedagpengemodtager titusinde

og treds kroner bagud en enlig kontanthjælpsmodtager seks tusind to hundrede og seksten kroner bagud og en arbejdsløs på dagpenge

og sekshundrede og treds kroner hvis vi sammenligner udviklingen med den lønudvikling som beskæftigede har haft i samme periode er efterslæbet mange mange gange større så skylder samfundet den enlige førtidspensionist

og så videre og så videre uligheden vil vokse dramatisk som følge af regeringens skatteforlig med højrefløjen i to tusind og tolv som betyder at overførselsindkomsterne yderligere nedreguleres med fem

i perioden to tusind og seksten til

tyve for en dagpengemodtager taler vi om et yderligere efterslæb på

så vil jeg gerne læse enhedslistens forslag til vedtagelse op det lyder sådan

folketinget konstaterer at regeringen ifølge sit grundlag vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom folketinget konstaterer at satspuljereguleringen medfører voksende ulighed og at uligheden vil vokse dramatisk i de kommende år som følge af regeringens skattereform hvor yderligere nedregulering af overførselsindkomster finansierer store skattelettelser til de velbjergede folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at fremlægge lovforslag i efteråret to tusind og tretten som sikrer at overførselsindkomster fuldt ud følger indkomstudviklingen i samfundet

projekter der i dag finansieres af satspuljen fremover finansieres

her område vi har måske en lidt forskellig indfaldsvinkel til nogle af delene på det

om man vil være med til at fordele eller ikke vil være med enhedslisten har helt bevidst og det siger ordføreren jo også valgt at stå uden for det var det udtryk man brugte

vi om nogle måneder ser

være ret interessant at høre da enhedslisten jo er støtteparti for regeringen om

nogle krav man vil stille om en fremtidig finansiering af

det kunne jo godt være at det var noget som kunne være relevant

kraftigt udtryk ordet tyveri om nogle midler som man

at der kan være nogle problemstillinger i det men er det er tyveri

som har været udsat for traumatiske oplevelser i forbindelse

min ordførertale at tyveriet jo består i finansieringen

som man tager pengene fra hvad finanslovsudspil angår på det her område

har vi heller ikke på det her område for nærværende besluttet os for nogle konkrete

hvor man kunne have besluttet sådan nogle ting hvis det betyder rigtig meget så det forstår jeg faktisk ikke

han for sit parti vil fremlægge at det var en god idé at stille nogle krav i forhold til en fremtidig finansiering af satspuljen og at man faktisk vil sige at det

ret vigtigt at få det gennemført i forhold til så støtte regeringens finanslovsudspil når det kommer til efteråret

tage ansvar jamen helt ærligt er politik ikke et spørgsmål om at man skal tage ansvar også når det engang imellem gør ondt det kunne

til finansloven og som jeg sagde det har vi ikke

nogle konklusioner om så derfor kan jeg ikke gå længere ind i den debat tag ansvar ja

og hvad ansvarlighed består i enhedslisten har den opfattelse og der vil jeg nok mene i modsætning til ordførerens parti

i forhold til at vi vil hjælpe de udsatte grupper her i samfundet

det gør man nu engang ikke ved at man tager

at finansiere sociale projekter med da der er grupper i samfundet der har undskyld mig

og også under de mange års skattepolitik som dansk folkeparti var medansvarlig for under den tidligere regering og som jo betød enorme skattelettelser til

de grupper i samfundet der har allermest det er ikke en form for ansvarlighed som enhedslisten ønsker at dyrke

ligesom vi jo heller ikke ønsker at dyrke den

den måde som satspuljen er finansieret på

skal vi sige lidt venlige kritik af enhedslisten på det her område fordi ordføreren jo

var en tilfredsstillende form for regulering og

var man da meget interesseret i at kigge på at få afskaffet den satspuljeregulering fordi det går ud over de svage grupper i samfundet så jeg forstår ikke helt hvorfor jeg pludselig skal kritiseres for

i forhold til hvor store beløb der nu bliver udbetalt

vil ordføreren erkende at havde man ikke haft den regulering

mellem at være i arbejde og på

var blevet udvisket

overstige det som mindstelønningerne er altså mindstelønningerne på det danske arbejdsmarked indgået af

man har i bunden af samfundet jo flere kommer der i arbejde jeg mener også at det er bevist med al ønskelig tydelighed

en ren politisk tilgang til omfordeling fra de fattige til de rige

antal arbejdsløse vi har i dagens danmark så skal jeg lige minde ordføreren om en ting

store dele af de grupper vi taler om

førtidspensionister

som jo per definition ikke er en del af arbejdsmarkedet

vil anerkende virker rigtig godt idet vi har det højeste niveau for overførselsindkomster i

største andel af befolkningen som er på

handler jo om at havde man ikke haft den her regulering så

ordføreren altså ikke at det niveau der er

nogen rolle

i beskæftigelse er et spørgsmål om hvor mange arbejdspladser rigtig levende arbejdspladser og ikke luftig snak om arbejdsudbud

nu har jeg været en hel del år længere på arbejdsmarkedet end ordføreren har

økonomiske kriser jeg har også gennemgået perioder med økonomisk opsving og jeg kan forsikre ordføreren om en ting at hver eneste gang

udbuddet af arbejdspladser har været der så har den fornødne arbejdskraft også været til stede det er en ganske simpel logik i et samfund som vores og sådan vil det også være fremover så derfor

ikke er med i satspuljen

ordføreren enig i venstres synspunkt

en meget lille del af satspuljen som den udmøntes i øjeblikket

er det primære vel at pengene kommer ud til dem de er tiltænkt de udsatte grupper

enig i at der kommer en meget meget lille del af de beløb ud

eventuelt kunne være tilfældet jeg synes ikke at

svare ja det vi kan konstatere

at en større og større del af

den samlede satspulje

kalde faste bevillinger

kan finansministeren så måske be eller afkræfte hvis han kan gøre det sådan på stående fod

men derfra og så til at slutte at pengene ikke kommer de udsatte grupper til gavn

hjælpe de udsatte grupper

jeg håber at ordføreren kan fange den skelnen men det er rigtigt at en meget stor del af satspuljen er faste bevillinger og det er jo kritisabelt synes jeg

så er det jo netop diskussionen burde rejse sig hvis det

er sådan at det er faste bevillinger og ikke til nogle konkrete projekter hvor man siger lad os lige prøve noget af og binde nogle penge i halen på dem

hvor embedsmændene sidder og administrerer de penge selvfølgelig også kan bruges til

og bliver brugt til at gøre noget for de udsatte grupper det er helt klart

komplekse system der er i satspuljen altså det som

bliver et overvældende bureaukrati af svar og alle mulige forklaringer og bortforklaringer på

så er det bare jeg spørger hvis man nu får udredt det her med den holdning som jeg kan mærke der er i regeringen til det her område på udsatteområdet hvordan tror ordføreren så

det har jo noget gøre med holdninger

hvordan de her penge man sætter af til det her område skal bruges tror ministeren virkelig

store finanslov og skal vedtages af det flertal som i øjeblikket ikke er interesseret i

den lange liste op som ligger i den sociale pakke som vi lavede ved den sidste

mindet venstre og de andre

nogle grimme fattigdomsydelser som venstre

indført sammen med dansk folkeparti

skrive under på men jeg vil gerne skrive under på at

benytter anledningen den kedelige anledning der er fordi

få sat en grundig undersøgelse

hvordan fungerer det med de her mange projekter som nu også er kommet

som faste bevillinger hvordan evalueres der på projekterne

selv om man ikke lige er en del af

nok uenige om finansiering og ting og sager men jeg tror at vi alle sammen har en interesse i at få opklaret

man havde under den tidligere regering og også at

måske kommer til regeringsmagten igen så vil enhedslisten

firserne anerkendte at man var nødt til at gøre noget ved at

det at forskellen var meget lille hvilket den i øvrigt stadig væk er medførte altså at flere mennesker blev fastholdt på overførselsindkomst derfor lavede man den her satsregulering

forskellige sociale projekter i

inflationsreguleres i al fremtid sådan at de fulgte lønudviklingen det mener vi faktisk vil være ganske ansvarligt også ud fra et socialt perspektiv det bygger vi på at finansministeren har svaret at gjorde man det

prisregulerede man overførselsindkomsterne så ville det medføre at beskæftigelsen i

tyve blev øget med ni tusind

tredive med enogtyvetusind personer

den holdning at den mest ansvarlige socialpolitik er at

ville det være et rigtig rigtig godt skridt i den

udgifter som staten ville få hvis man gjorde det mener vi

tilbage til dem som havde betalt

til at starte med nemlig dem som er på arbejdsmarkedet

eksempel gøre ved at hæve beskæftigelsesfradraget eller sænke bundskatten det ville yderligere øge beskæftigelsen

værd at bemærke at beskæftigelsen øges ikke på grund af at folk med gode indkomster arbejder mere den øges altså ved at folk der er

kommer ind på arbejdsmarkedet det er ansvarlig socialpolitik dermed ikke sagt at

vi kan faktisk godt se en idé at man flyttede satspuljen over på finansloven

gøre det at man sagde at de der tolv milliard kr

brugt i de gode år overførte man til finansloven og så inflationsregulerede man dem og sagde det er det beløb

man finde rammerne for det inden for den eksisterende finanslov finansieringen kunne for eksempel komme fra og det ville være ganske muligt at det at

provenuet fra det til yderligere at sænke skatten på arbejde sådan set gjorde

et merprovenu i statskassen

en masse fluer med ét smæk vi ville få folk ind på arbejdsmarkedet

set vi bredt anerkender er den bedste socialpolitik overhovedet og finansministeren har bekræftet

flytte den her pulje over på finansloven og så kunne partierne finde ud af hvad pengene skulle bruges på jeg vil så dog

de her satspuljeforhandlinger og de er

sige en oplevelse altså når man en gang har oplevet politikere fra hver

parti og fra samme kreds

skulle dele i porten i forhold til hvad for nogle projekter man skulle sælge til medierne om

lidt af et skuespil at overvære men dermed ikke sagt at der ikke er nogen fornuftige projekter som bestemt er værd at støtte

det har virket i lang tid men alting kan jo trænge til en gennemgang en evaluering en modernisering og i den sammenhæng medvirker vi gerne og derfor er debatten jo også relevant vi vil gerne medvirke til at sikre at de politiske aftaler der bliver indgået rent faktisk så også bliver udmøntet og effektueret på den måde som det var hensigten i forligskredsen vi vil da gerne være med til at se på om pengene rent faktisk bliver udmøntet eller som

gemmes i lommerne på embedsmænd eller måske på nogle konti derovre

med til at kigge efter og på samme måde kontrollere om pengene skulle blive brugt til administration i stedet for at gå til de reelle politiske ønsker der er blevet aftalt men man skal jo se synes jeg satspuljen i sammenhæng med den socialpolitik der i øvrigt bliver ført de to ting kan ikke adskilles

synes jeg heller ikke at man skal gå alt for meget op i hvor stort et puljebeløb der er fordi hvis der ikke er mere end de tretten milliard kr som i forhold til de forventninger der tidligere har været jo er lavt det er

finanslovsforhandlingerne på det sociale område jo træde til og så må man jo øge bevillingerne dér hvis der mangler nogle penge fordi vi skal bedømmes på et flertal skal bedømmes på den samlede indsats

udsatte fra konservative folkeparti side er det vigtigt at vi til enhver tid sørger for at prioritere de allermest udsatte dem der er svagest dem der har sværest ved at klare dagen dem som egentlig gerne vil men ikke

og medvirke til en fornuftig ordning på det så synes vi i øvrigt også at nogle af de ting som satspuljen jo bruges til er at

ting i gang det er nogle prøveperioder og test af

den anden ting nogle ting vi gerne vil løbe i gang når de så bliver permanente

finansieret af finansloven og der vil jeg gerne imødekomme

det synes jeg er den rigtige måde at gøre det på at når først tingene har vist sin værdi og at det skal fortsætte i længere tid så bør det være en fast del af finansloven men samlet set synes vi altså at den funktion og den metode og den ordning vi har nu er tilfredsstillende

godt tænke mig at høre om ordføreren ikke vil være indstillet på at indgå i en konstruktiv debat om hvordan vi fremadrettet kan sikre netop de udsatte grupper som

satspuljen var det sukker der fik den

indtil da havde det hvert år været et slagsmål hvor mange penge der skulle afsættes til udsatte grupper men nu blev der sikkerhed for en automatisk beløbstildeling sagde han

er tilfældet i dag nu er der ikke så meget sukker at give ud af

er en ekstra pulje som kommer på den måde det nu er bestemt og det er så det

man kan bruge til nogle særlige projekter til at løbe nogle ting i gang som man synes har størst aktualitet i den forbindelse man forhandler det men det er noget man skal se ved siden af den faste daglige socialpolitik og jeg synes det er vigtigt

er noget ekstra noget bonus noget pulje som skal bevilges ved siden af jeg ved godt at det er blevet sådan en tendens

ting som burde gøres under alle omstændigheder og det mener jeg også er en fejl for det det burde jo flyttes over og være en

ikke skal forvente at der bliver tildelt flere midler til satspuljen

skal man selvfølgelig finde dem på den ordinære finanslov så det samlede regnestykke passer der er balance i tingene og vi får gjort det vi gerne vil

er er hænder under dem som ikke kan klare sig selv selv om de rigtig gerne vil

på den måde at den fuldstændig klart afdækker at der ikke synes at være noget realistisk alternativ i folketinget til den ordning vi nu har haft siden nitten en og halvfems

jo altid er pakket ind i solid politisk retorik

været enighed om om noget som helst andet

vel det første og vigtigste

og det er måske en personlig bemærkning

der har været en helt usædvanlig travlhed

til at fremstille sig selv som person

menneskelig empatisk og godhjertet

ville søge efter mit hjerte i forbindelse med debatten

hvor det skal altså til venstre for midten

en størrelse der svarer til min almindelige kropsvægt jeg har det bare

selv som mere medmenneskelig mere empatisk og dybest set et mere sympatisk menneske end ens kolleger her i folketinget på baggrund af en politik der

ikke man løser ret mange konkrete problemer med men det

spændende at få en debat om de her spørgsmål den tager vi gerne

det forslag man selv er fremkommet med jeg har heller ikke hørt noget som helst konkret eller nogen ordentlig redegørelse for

hænge sammen at man selv er en del af det her satspuljeforlig

samtidig er grundlæggende er imod den måde det finansieres på

til herre eyvind vesselbo

festfyrværkeri vi fik i ordførertalen i forhold til til ting jeg slet ikke kan få til at hænge faktuelt sammen jeg forstår at en del af problemerne med satspuljen og satsreguleringen og de svageste grupper

skulle ligge i min manglende politiske erfaring

stået bag så massive resultater i sin tid

et problem i den måde satspuljen administreres på

fald drøfte i kredsen af satspuljepartier jeg kender ikke til at den skulle være væsentlig anderledes i forhold til de ti år hvor medlemmets eget parti havde regeringsansvaret man fremhævede det der hedder barnets reform

trådte i kraft den første januar to tusind og elleve

hvem var det nu der havde regeringsansvaret på det tidspunkt så vidt jeg husker havde venstre mulighed for at udøve regeringsansvar med en

der hed lars løkke rasmussen og jeg husker ikke

vesselbo rejse nogen kritik af venstres politik i den periode

synes ikke det hænger meget godt sammen for nu

jeg vil så

herre finn sørensen at det jo er velkendt at vi er uenige om rigtig mange ting både

og enhedslisten og regeringen men jeg synes alligevel at man må

og der er klare svar i forhold til

oppositionen der er også et klart bidrag til i den debat vi har haft at afdække den fuldstædig totale inkonsistens der er i forsøget på at etablere et eller andet sammenhængende alternativ mellem de borgerlige partier i

en opsummering af hvad der rent faktisk er gennemført inden for socialpolitikken ikke i medfør af satspuljemidler

hvis man går tilbage til herre eyvind vesselbo og den almindelige standard for korrekte oplysninger i

bevilget så meget som en kroner til socialpolitiske formål uden for satspuljen i aftaler mellem enhedslisten og regeringen siden regeringsskiftet

enhver jo må vide at det er forkert tallet er

milliard kr sfs ordfører gjorde opmærksom på og formålene er de formål man gjorde opmærksom på

og det er ikke noget de efter eget udsagn meget empatiske og menneskelige repræsentanter fra oppositionspartierne havde hverken lod eller del i

så det er vel situationen med

det her område det er lige som alle andre store

det vil udvikle sig fremover uden tvivl og derfor er det godt at debatten rejses men men en vis rimelighed og redelighed

med

drejer sig altså ikke om at komme med hvem der har det største hjerte jeg siger bare

om hvordan vi kan tage vare på de udsatte grupper det drejer sig altså ikke om noget med at score på point eller noget som helst andet

finansministeren bruger sin retorik

sørge for at vi husker hvad hovedoverskriften

socialministeren har sagt

vil bare sige at jeg håber at ministeren kan huske det socialministeren er dybt bekymret for fremtiden det er noget med at vi trænger til at få løftet det hun håber meget at man når hun sidder til finanslovsforhandlingerne sammen med

er det ikke noget som trods alt vækker et eller andet et eller andet sted

efter andre politikeres hjerte det er dansk folkepartis ordfører man

der blev gennemført ganske omfattende socialpolitiske indsatser ved sidste års finanslov med enhedslisten uden dansk folkeparti og hvis debatten i dag har vist noget med al ønskelig tydelighed er det at alle de ønsker dansk folkeparti måtte have socialpolitisk kan man jo da på ingen realistisk måde få gennemført sammen med partiet venstre som man ønsker at overlade regeringsmagten til så hvis der er noget i alt det der med menneskeligheden og hjertet og den store bekymring og så videre

taget en grundlæggende drøftelse om hvad det er for en regering man støtter hvad det er for partier man peger på

det egentlig er man samarbejder med det er vel det man kan få med sig hjem fra den her debat

en hel del igennem på det sociale område jeg vil så sige

anerkender at ministeren ikke helt vil svare på det i forhold til socialministeren og de fremtidige forhandlinger sådan må det jo være det kan være at det kommer

i i den næste ombæring men så

finansministeren i forhold til udviklingen prognoser som der så er vi ved jo allerede nu at

tretten er passé der var ikke nogen tilførelser

ministeren antager også at

det var faktisk finansministeren der selv kom ind på noget omkring

det er beregningsteknik vi har en ret sikker idé om hvad

en teknisk fremskrivning af hvad der vil ske i de kommende år

jo heldigvis sådan med satspuljen at den er akkumuleret til de tolv

talt om og der er et vist tilbageløb til puljen når nogle af de projekter man har kørt på forsøgsbasis løber ud men det er da klart at i en økonomisk krise under det økonomiske pres vi er i i øjeblikket så er alle formål jo under pres i forhold til en økonomisk prioritering også det socialpolitiske der har jeg bare den stille konstatering at

som stillingerne står i dansk politik så blev der sidste år aftalt sociale indsatser for en milliard kroner med enhedslisten uden dansk folkeparti og spørger man det parti dansk folkeparti ønsker at overlade regeringsansvaret til

at der skal være nulvækst i forhold til

jeg takker da for komplimenten hvad det angår

også glad for at finansministerens hjerte er flyttet ud til venstre for midten

finansministeren gav udtryk for at han ikke sådan havde ambitioner om at være venstreorienteret

hvis det er noget der slår igennem i politikken

det synes jeg så bare ikke rigtig at det gør i det svar finansministeren kommer med

ikke er noget realistisk alternativ til den måde tingene kører på i dag

satspuljen jamen der er da et alternativ jeg står jo lige her jeg jeg er parat til sammen med finansministeren at gennemføre og realisere finansministerens partis beslutning fra to tusind og otte om

fordi vi jo dengang var enige om at det

en uretfærdig og asocial måde at finansiere sociale projekter på så jeg må altså dementere at

finansministeren ikke har mulighed for at gennemføre et realistisk alternativ nu ved jeg godt at det vil finansministeren ikke så jeg skal ikke spinde sådan en længere ende

bare lige trang til at gøre det klart at der er mulighed for et alternativ det jeg vil spørge om

er hvad har finansministeren gjort sig af tanker om hvordan vi skal finansiere de sociale projekter der løber ud

de mange ansøgninger der helt givet kommer nu mener jeg jo ikke at vi nødvendigvis skal finansiere alle ansøgninger men erfaringen er jo at der blandt ansøgningerne er

hvordan skal vi finansiere dem hvis man ikke længere

synspunkterne hænger ganske godt sammen at jeg så er uenig i de præmisser og dermed også i mange af synspunkterne har vi jo konstateret ved mange lejligheder

øvrigt en historie der ikke bare handler om mig og herre finn sørensen den går meget meget langt tilbage i forhold til min bevægelse og den bevægelse

af et af de punkter der tit skiller os

lægger frem anser vi som socialdemokrater ikke for at være realistiske i en økonomisk sammenhæng og i en lang række andre sammenhænge men

med med socialpolitikken jo noget af det vi har evnet at samarbejde om og gøre noget ekstra for

i hvert fald ikke i min levetid og det er da

de gode sociale projekter

de gode ansøgninger om sociale projekter der også vil komme fremover når det nu er sådan

som vi indtil nu har set regeringen have

vi kalder de udsatte grupper i samfundet mennesker på overførselsindkomster

en særskilt drøftelse af en dag og måske helst alene til glæde

resten af medlemmerne af folketinget

som giver mulighed for løbende at finansiere nye tiltag og foretage en socialpolitisk prioritering

vi til når det gælder socialpolitikken som alle andre politikker

diskutere hvordan vi frigør midler

vi mener har virket mindre godt eller som vi anser for at være mindre vigtigt end andet

det jeg bare kan sige er at den regering vi har i øjeblikket jo står for at der skal være et rum til at vi bruger flere ressourcer fra et højt udgangspunkt på vores fællesskab

at finansministeren følte et vist ubehag ved at man snakker om menneskelighed

social indignation det var netop det jeg tog udgangspunkt i

nogle partier der mener at man godt

men jeg forstår at det er lidt et fyord

det er et spørgsmål om at ville promovere sig selv

mente det her og måske ikke synes at finansministerens tone i debatten er særlig venligtsindet

den første januar to tusind og elleve kan finansministeren bekræfte at størstedelen af pengene til barnets reform er kommet i to tusind og tolv og tretten og

og seksten og at de nu står som nogle bevillinger som

planlagt hvordan man skal disponere over og det er ikke sådan at de nødvendigvis kommer ud til de udsatte grupper

bare gerne have at finansministeren bekræfter det her

jeg synes nok at det her med

kaste sig op som den mest socialt indignerede politiker her i folketinget på baggrund af en politik der peger i retning af nulvækst i

et bidrag til

da har haft en sjovere dag end jeg ellers ville

men sagen er jo alvorlig nok sagen er jo alvorlig nok og når det gælder barnets reform må jeg bare sige at det er en meget meget omfattende aftale som handler om nogle af de allermest udsatte borgere i vores samfund nemlig børn og unge der ikke

den er aftalt af et meget bredt flertal

rejser man det som et problem i debatten det synes jeg

at pengene ikke skal ud til de udsatte grupper i det omfang som

så nævner finansministeren det andet beløb nemlig en

social indsats kunne finansministeren lige ganske kort beskrive hvad

en million kroner er blevet brugt til

vesselbo måske have glimrende gavn af at få læst

de retter sig mod en lang række udsatte grupper blandt andet socialt udsatte grupper der ikke selv har ressourcer til at få den tilstrækkelige tandpleje der er lavet indsatser i

et stort problem for nogle af de allersvageste grupper i vores samfund sfs ordfører gennemgik det glimrende i sit indlæg og det er alt sammen trykt op i det aftalekompleks der er vedtaget

venstre var ikke i nærheden af de forhandlinger det havde på ingen måde venstres interesse jeg forhandlede jo finanslov også med repræsentanter for venstre og det blev ikke rejst på noget tidspunkt at man ønskede at bevilge flere ressourcer

en blandet skare af finansordførere og socialordførere men måske er det også meget sundt

blandet kortene lidt og mødes på kryds og tværs også med de forskellige indfaldsvinkler

noget der har været godt og mere kønt at høre på der har også være noget der ikke

bakker jeg fuldt og helt op om og jeg håber selvfølgelig også at

det her øgede fokus på området netop i en tid som er præget af økonomisk smalhals

ude at besøge en hel del af de projekter som

gerne slå fast at de bevillinger store som små er med til at gøre en forskel i folks liv og i foreningers liv der er utrolig mange frivillige der er engageret i det det er det der kan øge livskvaliteten hos mange medborgere og det synes jeg altså vi skal huske på

jeg håber ikke at debatten om satspuljens fremtidige finansiering stopper i dag men at vi selv om finansministeren tygger lidt på

vil være åbne over for at se på om der skal ske nogle ændringer fremadrettet så vi er sikre på

et varmt hjerte i forhold

om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den